er fulgt op af at arbejdsmarkedets parter lo og

det vi aftalte i

så blevet lagt til grund for den endelige udformning af lovforslaget lovforslaget

handler om en ny regulering af ansættelsesklausuler som udspringer af et ønske om at skabe bedre vilkår for væksten i samfundet og sikre en højere lønmodtagermobilitet og videnspredning til gavn for produktiviteten på arbejdsmarkedet

fælles ønske vi er dog fortsat skeptiske i forhold til

effekten af de her aftalte stramninger da der endnu ikke ligger megen dokumentation for at brugen af klausuler er skadelig for jobmobiliteten og dermed for produktiviteten derfor ser vi også frem til evalueringen

i en ny lov om ansættelsesklausuler den nye lov regulerer alene brugen af konkurrence

og kombinerede klausuler samt et forbud

fundet en balance som venstre ønsker at fastholde så på den baggrund

højesteretsdom for at finde ud af hvad den sagde om om det her emne

den daværende beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen følgende udtalelse i betænkningen om det daværende lovforslag i 2008 beskæftigelsesministeren har over for udvalget givet tilsagn om at ville ændre reglerne hvis domstolene skulle komme frem til at jobklausuler ikke udgør et væsentligt vilkår efter ansættelsesbevisreglerne

så er mit spørgsmål til venstres ordfører

medvirke til at der bliver indført en sådan godtgørelsesret i det øjeblik der er tale om en hemmelig jobklausul

det tilsagn der blev givet i to tusind og otte

alligevel indgår en ulovlig jobklausul

rejse en sag ved domstolene over for arbejdsgiveren så jeg synes at

står meget klart det her lovforslag forbyder jobklausuler og det

skal have en straf for at gøre noget ulovligt

en del af den indsats handler om ansættelsesklausuler og det er det som lovforslaget vi behandler her drejer sig om jeg anerkender at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt for virksomheder at gøre brug af ansættelsesklausuler

men samtidig vil jeg understrege at de skal bruges med forsigtighed

fordi ansættelsesklausuler rammer den enkelte medarbejder hårdt ansættelsesklausuler hæmmer medarbejdere i at søge derhen hvor de kan få de bedste vilkår og den bedst mulige brug af deres viden derfor er det helt afgørende at klausulerne kun bruges når det er nødvendigt for det andet kan klausulerne betyde et enormt spild af

at medarbejdere bliver låst fast i en længere periode det spild går ud over de virksomheder der har brug for dygtige medarbejdere og i sidste ende bremser det vækst og innovation det er der ingen der kan være tjent med

også glædeligt at vi nu behandler et lovforslag der vil begrænse brugen af ansættelsesklausuler med l

og det gælder både en begrænsning af konkurrence og kundeklausuler og et direkte forbud mod jobklausuler

konkret betyder det bla

at klausuler skal indgås skriftligt at lønmodtagere har ret til kompensation og at klausulerne maksimalt må vare en år derudover betyder loven også at der fastsættes regler for hvad konsekvensen er ved misligholdelse af en ansættelsesklausul af enten arbejdsgiver eller lønmodtager

noget jeg mener

lovforslaget baserer sig nemlig på en aftale mellem dansk arbejdsgiverforening og

om regulering af ansættelsesklausuler samtidig er det med loven muligt for arbejdsmarkedets parter at fravige de nye regler ved indgåelse af kollektive aftaler det betyder at arbejdsmarkedets parter kan indføre ansættelsesklausuler i de brancher hvor det giver god mening for mig at se er det et godt eksempel på hvorfor det danske arbejdsmarked fungerer så godt det fordi de forskellige parter i fællesskab forhandler sig til løsninger der gavner alle med lovforslaget sikrer vi bedre vilkår for lønmodtagerne der skal have mulighed for at søge derhen hvor de kan få de bedste vilkår og samtidig låser vi ikke dygtig arbejdskraft og viden så virksomheder der har brug for det ikke kan ansætte de rigtige folk for det vil kun bremse innovation og vækst det sikrer alt sammen et mobilt og fleksibelt arbejdsmarked socialdemokraterne kan derfor støtte

jeg synes vi skal afvente at se om ikke det her forbud mod jobklausuler

har virket på den måde at arbejdsgivere

sikre gode medarbejdere i egen virksomhed

det kan man sådan set også godt forstå at

selvfølgelig sikre at folk kan skifte arbejde hvis

tager kundekartoteket med over i en anden virksomhed og så måske ødelægger den virksomhed

længere undtagen hvis nu det er i forbindelse med virksomhedsoverdragelse hvor man skal beskytte den viden der er hvis man er ved at sælge

og de ansatte når de nu står og skal have et karriereskift og der skal ske en

årsager til at der skal laves justeringer i det her men

er med i aftalen og vi støtter selvfølgelig

at begrænse brugen af ansættelsesklausuler jeg synes at

finder den rette balance mellem de skyldige hensyn vi

fremmest til arbejdstagerne men også til arbejdsgiverne

for virksomhederne at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at anvende klausuler når det handler om kunder og konkurrence

styrke samfundsøkonomien i forhold til hvordan

i hvert fald hvad den bagvedliggende forskning

kompliceret område men man kan sige at der

som synes jeg ret klart viser

omkring boston som jo også er kendt for at være et mekka for erhverv

det har så også ført til at man har opnået lavere grad af vækst i forhold til

mere strategisk har været inde og sige at

holde omfanget af ansættelsesklausuler i ave eller i hvert fald begrænse det jeg kender ikke helt detaljerne i det her men der er

og der har været et helt andet flow

hvor der er tale om at lønmodtagerne har gavn af markedet så vil jeg gerne spørge ordføreren når det radikale venstre

at sige at der skal være ret til godtgørelse hvis to arbejdsgivere indgår en forbudt jobklausul og når ordføreren selv har gentaget det løfte i en radioudsendelse i

er ordføreren så ikke meget ked af at den godtgørelsesret ikke er med i det her

tidligere rent intuitivt og rent

det er jeg villig til at diskutere

hvert fald at vi i første omgang skal få det her til at virke og så kan vi

her

så er forskel på at sige rent principielt

og så hvad det endelige forhandlingsresultat bliver jeg kan godt stå inde for forhandlingsresultatet

at vi lander et fint sted men jeg åbner også op for muligheden for at

resistente over for at noget kan være kompliceret i virkeligheden så det handler om hvad der er muligt

mindre hvis man finder et andet job hvor man også får

det mener sf er et forkert princip vi går ind for at det skal koste arbejdsgiverne at lave en

jobklausul og hvorfor skal det det det skal det simpelt hen fordi arbejdsklausuler modvirker lønmodtagernes mobilitet videndeling og innovation sådan som også produktivitetskommissionen siger det er simpelt hen dårlige begrænsninger både for lønmodtagerne og for samfundet som lønmodtagerne bliver pålagt gennem jobklausuler og arbejdsklausuler vi har forsøgt at få med i lovforslaget at arbejdsgivernes betaling ikke skal nedsættes hvis man får et andet job men det er beklageligvis ikke lykkedes at få det med i den forbindelse har proceduren omkring lovforslaget været noget diskutabel sammen med lovudkastet fik vi fra ministeriet den aftale

men jeg fandt så ud af at ftf og akademikerne

har sendt et andet forslag til beskæftigelsesministeriet om hvad lovforslaget skulle indeholde

selv om det er korrekt at lo spiller en meget stor rolle på det danske arbejdsmarked og en meget vigtig rolle og

man skal lægge stor vægt på hvad lo siger så er der altså også andre organisationer herunder ftf som har omkring en halv million medlemmer så det er mere nuanceret det er ikke kun et spørgsmål om lo desuden

er fuld enighed om at dette lovforslag

et andet punkt som sf er meget kede af ikke er med i forliget er spørgsmålet om jobklausuler som

en jobklausul er som nævnt en aftale mellem to arbejdsgivere om

ansætte hinandens medarbejdere selv om lønmodtagere

sådan aftale er forbudt ifølge loven men hvad så hvis det bliver afsløret at to arbejdsgivere bag om ryggen på medarbejderne har lavet en jobklausul alligevel så skal der selvfølgelig være ret til en godtgørelse for der er sket noget ulovligt det mente den daværende beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen også sammen med socialdemokratiet dansk folkeparti det konservative folkeparti radikale venstre ny alliance

i betænkningen skrev disse partier følgende flertallet er enige om at i det omfang jobklausuler udgør et væsentligt vilkår i ansættelsesbevislovens direktivets forstand så vil en arbejdsgivers manglende orientering af lønmodtageren om en jobklausul medføre at lønmodtageren kan tilkendes en godtgørelse ved domstolene

man ville så afvente en dom fra højesteret der ville falde senere og så fik daværende beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen indføjet følgende i betænkningen fjerde juni 2008 beskæftigelsesministeren har over for udvalget givet tilsagn om at ville ændre reglerne hvis domstolene skulle komme frem til at jobklausuler ikke udgør et væsentligt vilkår efter ansættelsesbevisreglerne den sag er så desværre blevet glemt både af venstre beskæftigelsesministeriet og alle andre partier

bragt frem i drs program orientering i p1

det er jo menneskeligt at ting kan blive glemt og så må man forsøge at rette op på det og sf og jeg har derefter gjort et forsøg

at få denne ret til godtgørelse med ved at tage sagen op over for de øvrige forligspartier jeg har så fået det svar fra ministeriet at ikke alle partier bag forliget på dette punkt i vækstaftalen punkt syv og halvtreds ønsker at opfylde det gamle

har jeg en klar fornemmelse af at i hvert fald venstre formentlig har sagt nej til at man vil leve op til det løfte og det er meget meget beklageligt at man fra venstres side ikke vil leve op til det løfte som partiets daværende beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen afgav i to tusind og otte vi ærgrer os utrolig meget i sf vi kan kun karakterisere det som én ting og det er løftebrud men som sagt

det kunne blive drøftet godt igennem jeg har selvfølgelig set mailkorrespondancen som herre

haft med ministeren men havde det ikke været på sin plads

blive drøftet igennem jobklausuler blivee ugyldige og så

væk så skulle der ikke være nogen så den ordning

så er der spørgsmålet om om om jeg og vi i

bedt om at få indkaldt forligspartierne

jeg fik indtryk af af at det at det var

en hastesag og derfor blev det så en mailkorrespondance mellem

jo ikke altid at man som

er helt klar over hvad der står i ens magt og jeg vurderede nok at det ikke var en realistisk mulighed at

indkaldt forligspartierne men det kan godt være at herre bent bøgsted har ret i

finanstilsynets direktør som er den øverste kontrollant af bankerne lige pludselig var direktør ovre i finansrådet som er bankernes organisation der var jo lidt af et skifte og egentlig kunne man nok have regnet med at der var en eller anden klausul der når

på det niveau men for almindelige arbejdere

det er en utidighed at bruge den slags ting

er i vid udstrækning blevet misbrugt af arbejdsgiverne til at stavnsbinde ansatte for eksempel en bogholder eller en almindelig funktionær

truet med store erstatningskrav af deres arbejdsgiver på grund af ansættelsesklausulerne det er en slags stavnsbinding år to tusind

er man gået bort fra det for mange mange mange år siden det er mere end hundrede år siden det er absurd at for eksempel elleve procent af hk privats medlemmer er omfattet af

procent af hks medlemmer der er ledere og det kunne diskuteres

en almindelig bogholder fra et stort firma med mange kunder ikke kan søge job i branchen hvis der er en klausul og det er jo helt absurd når bogholderen ikke kender andet end indbetalingerne til banken

at begrænse de her ulovlige klausuler og det skal

også siges at på enkelte områder på timelønsområdet er der fordele ved det men det nye

ændrer lidt på reglerne for eksempel for de timelønnede som jeg

også efter min mening ganske uambitiøst og jeg kan tilslutte

ulovlige jobklausuler som forhindrer ansatte i at tage ansættelse i et andet firma

ulovlige konkurrence og kundeklausuler fordi der ikke er krav om bod og godtgørelse for det tredje

ingen krav om at der løbende skal betales for at påtvinge lønmodtagere en

at der skal betales og det betyder at arbejdsgiveren selv bestemmer hvornår virksomheden fraskriver sig klausulen mens

den ansatte ikke kan fraskrive sig

fokusere på det hedder helt særligt betroet det er ikke defineret og det giver jo arbejdsgiverne frie fortolkningsmuligheder det betyder at der fortsat vil være mange helt almindelige ansatte som påtvinges de her stavnsbindingsregler der er åbnet en hel ladeport for fortolkninger på det her område uden

til at få klar besked om hvad helt særligt betroet er

til at der etableres et hurtigt virkende

en afgørelse om ulovlige klausuler først er afgjort mange måneder efter

er anvendt det betyder at det ikke bare er gratis

men også uden risiko for arbejdsgiveren at anvende klausulerne det er ikke godt nok og på den baggrund vil jeg sige at enhedslisten er meget kritisk over for det der ligger her og vi opfordrer regeringen til

blandt andet til hks indvendinger således at almindelige

vi nu er i gang med at få

at klausulerne ikke beskytter erhvervshemmeligheder kunder

investeringer der er foretaget i medarbejdere men i stedet alene er der for at stavnsbinde medarbejderne men der kan være ganske legitime grunde til at anvende arbejdsklausuler det kan selvfølgelig være fornuftigt at forhindre at medarbejdere

headhuntes til konkurrenter alene på grund af den viden de har om deres nuværende arbejdsplads og i balancen mellem disse konkurrerende hensyn går det her forslag alt for langt

eksempel alt for restriktivt kun at lade kundeklausuler gælde i et enkelt år og først at lade klausulen gælde efter seks måneders ansættelse desuden er kompensationen for at have en ansættelsesklausul meget stor

en større gruppe af mennesker vil få indsigt i detaljerne om virksomheden det kan være sundt og produktivitetsfremmende at en større gruppe af medarbejdere har stort kendskab til virksomheden og har mulighed for at komme med indspark til driften

kan man frygte at virksomheder vil genoverveje deres organisationsstruktur for med forslaget bliver det umuligt eller dyrt at sikre at medarbejdere ikke stjæler kunder eller løber med erhvervshemmeligheder til konkurrenten konsekvensen konsekvensen af det her kan let blive mere lukkede arbejdsgange og et opgør

der er særligt ved dansk erhvervsliv liberal alliance anerkender at spørgsmålet om arbejdsklausuler er et svært dilemma men vi ser ikke det meget restriktive forslag som en reel forbedring af den nuværende lovgivning

det i sig selv er med til at gøre det mere overskueligt vi gør det stadig muligt for virksomhederne at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at bruge kunde og konkurrenceklausuler men betingelserne bliver nu

vi motiverer arbejdsgiverne til at tænke sig godt om inden de stiller krav om ansættelsesklausuler og hvis de alligevel føler der er behov for at indgå en

ligger i det her lovforslag er glimrende

hvor parterne er gået ind i det

det afspejler så måske også lidt debatten her i dag for

at der kunne være ønsker på begge sider af bordet på begge sider af det politiske spektrum om andet og mere

fremsætte det her lovforslag i øvrigt i enighed med med partierne

det er sådan at vi vi rammer noget som driver hele det her område væsentlig videre og det synes jeg er godt for alle parter jeg skal sørge for at

jeg at venstre

alle problemerne undervejs når vi nu kender dem

faktisk i den gamle regerings tid at det problem blev erkendt og hvor

lavet en beretning hvor man

skal åbnes noget til en anden side jeg har det faktisk ganske udmærket med at vi har et afbalanceret forslag her som tilsyneladende har et meget bredt flertal i folketinget bag sig og som

er faktisk ikke den allerdårligste model man har jeg har lige været tre dage i kina og jeg tror faktisk der er mange i kina

at man kunne have en sådan harmoni i forhold til

har med tilbage fra den tur der

høj grad

mener jeg

reelle ligestillingsmæssige problematikker helt konkret foreslås det for det første at ligebehandlingsnævnet fremover alene skal kunne behandle en klage hvis den person der klager har en individuel

sige at vedkommende selv skal være berørt for det andet

skal ligebehandlingsnævnet i fremtiden kunne prioritere sine ressourcer i forhold til sagernes kompleksitet sådan at der

det sker ved at man indfører en mulighed for at et medlem af ligebehandlingsnævnets formandskab kan træffe afgørelser alene i sager hvor der er etableret en fast praksis for det tredje får institut

tillagt en kompetence til at indbringe sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse

for ligebehandlingsnævnet selv om ingen borger har indbragt sagen for nævnet i venstre glæder vi os over at der er taget fat i den her problematik

vi må jo med skam erkende at der faktisk har

et utal af noget jeg vil kalde useriøse sager hvor danskere har klaget til ligebehandlingsnævnet over eksempelvis prisforskelle på herreklip og dameklip man har klaget over at der har været arrangeret gratis entré for mænd til en strikkefestival på fanø eller man har sågar klaget over at

det er ærgerligt at der har været den her række af useriøse sager at ligebehandlingsnævnet har skullet bruge tid og bruge ressourcer og dermed

som jo reelt ikke har noget med diskrimination at gøre

lige præcis de her kuriøse sager får altså ligestillingsområdet til at fremstå

noget der er useriøst og uden reelle udfordringer og det er bestemt ikke tilfældet der findes mange reelle ligestillingssager som for eksempel diskrimination diskrimination på baggrund af etnicitet al form for forskelsbehandling er ikke nødvendigvis diskrimination og ligebehandlingsnævnet må og skal koncentrere sig om sager hvor der sker en reel diskrimination det her lovforslag går et lille skridt i retning mod at sikre det

vi glade for men samtidig

gå meget længere for at sikre at de her useriøse sager ikke kommer helt igennem til ligebehandlingsnævnet vi havde faktisk gerne set at man havde indført et gebyr på fem hundrede kroner for at opstarte en klage til ligebehandlingsnævnet fordi det

få rigtig mange til lige at gentænke deres sag hvis man havde en god sag

at få afprøvet sagen gebyret ville man naturligvis så få retur hvis man altså fik medhold i sin sag samtidig ønskede vi også at der skulle indføres en bagatelgrænse for disse typer sager men på det tidspunkt var regeringen så ikke villig til

på at det her lovforslag alene kommer til at fjerne alle bagatelsagerne fra ligebehandlingsnævnets bord

jeg også her tilkendegive at vi vil arbejde videre på området hvis vi skulle få flertal for at kunne gøre det i fremtiden men som nævnt i indledningen

er lovforslaget et lille skridt i den rigtige retning og vi vil

tilbøjelighed at man refererer andre navne og det er ikke noget folketinget efter udvalget for

det var et tema på udvalgets møde her

bemærkninger og det er herre rasmus horn langhoff

kan venstres ordfører ikke frygte og være bekymret for at det vil sorterere nogle reelle diskriminationssager fra

men det der jo er det gode ved det her forslag synes jeg er

ikke bare sorterer dem fra som ikke

i klagesager i danmark og gør det med det for øje at man når man starter en klagesag også som klager skal være bevidst om

et krævende efterspil at have rejst en klage og at man naturligvis jo så tænker sig om en ekstra gang og tænker

som jeg også nævner det pengene retur i fald

man får medhold i sin sag så for mig at se er det her ikke en diskussion om

øge brugerbetalingen eller om at afholde nogen fra at klage det er blot et spørgsmål om at tydeliggøre at man vitterlig skal være

overbevist om at den klage man står med også reelt er en klage som som

og jeg hører at nogle af dem oplevet at de bliver afvist i

ved diskotekerne alene på grund af deres hudfarve og jeg

er et meget stort system der går i gang når man skal have behandlet sin klage og lige præcis

ved dørene i nattelivet tror jeg i høj grad

danne præcedens for at det her ikke skal ske fremadrettet sådan

hen får elimineret det problem der reelt sker i nattelivet og

reelt ikke det der er problemstillingen i forhold til at kunne være seriøs

ordførerens partiformand og andre ordførere meget stort nummer ud af at

siger jo at det er en politisk vurdering

at cykle rundt i den der suppe der hedder om det nu er brugerbetaling eller hvad det er

indført et gebyr til at opstarte en sag skulle man vinde sin sag

får man jo gebyret tilbage er det så også en brugerbetaling når man får pengene tilbage fordi man har vundet altså vi mener

vi opfatter som bagatelsager og hvad er det så spørger ordføreren

er præcis de eksempler vi har set hvor man føler sig diskrimineret fordi

føler sig diskrimineret fordi mænd får gratis adgang

som bruger af det her hvis man gerne rejst en sag starter med et gebyr for

en klagesag ved ligebehandlingsnævnet

kulørte ende som har fyldt og det er åbenbart må vi konstatere det der interesserer medierne det skal helst

er særlig repræsentativt for det store arbejde ligebehandlingsnævnet udfører så derfor synes

ligebehandlingsnævnets arbejde handler jo først og fremmest om reelle diskriminationssager på arbejdsmarkedet

og andre steder og det er det arbejde der skal styrkes vi er også fra

det er en vigtig institution hvor man som borger kan gå hen hvis man oplever diskrimination

at mærke uden at man skal have penge op af lommen det har været vigtigt for

så alle har mulighed for at få deres sag behandlet også selv om man ikke har pengene til det men vi er glade for at vi med aftalen om lovforslaget sikrer

i sagen det sikrer at man ikke bare kan sidde derhjemme i sofaen og blive forarget på andres vegne og så på den baggrund indgive en klage jeg tror også det betyder at vi vil få sorteret flere sager fra

selv vil kunne træffe afgørelse i sager hvor

så er der de principielle sager og sager som er svære at stå frem med som enkeltperson et eksempel kunne være

vi også har diskuteret i medierne altså de her særregler for mandlige pædagoger

et vigtigt fremskridt at institut for menneskerettigheder fremover vil få kompetence til at indbringe den type sager og andre sager som har offentlig

med lovforslaget her gør ligebehandlingsnævnets arbejde mere målrettet og sikrer at kræfterne bruges rigtigt

på den måde kan sige til nævnet at de skal rejse den her sag alligevel det

har behov for at blive styrket og det gør vi jo blandt andet ved at

de her strikkefestivaler og hvad der ellers har fået lov til at fylde lige lovlig meget får lov til

at

på de reelle diskriminationssager det ser jeg som en kæmpe styrkelse

at man bruger sin arbejdstid på de reelle sager og ikke på

skal være og så er det nødt til at være et fagligt skøn

jeg ser et element af smagsdommeri i det

som venstre også er varm fortaler for

dem der ikke har så mange penge i hvert vi

kan også bare lukke ligebehandlingsnævnet

at vi ikke skal forholde os til flere pjatsager problemet er bare at jo mere man sorterer

vigtige sager fra som vi skal

være uenige om lige præcis

at lægge det rigtige snit og jeg er tryg ved

blive pålagt alle min bekymring er at det sekund

nogle reelle diskriminationssager

hvis du ved samme lejlighed skal have fem hundrede kroner op af lommen særlig hvis du er en atten årig knægt

afholde dig fra at klage jeg er bekymret for hvad der kommer til at ske hvis de borgerlige får magt som de

at der vil blive indført mere brugerbetaling i danmark vi har masser af brugerbetaling rundtomkring jeg tror på at det er godt for sammenhængskraften er godt for ligheden i danmark at

ikke bliver indført mere brugerbetaling end vi har i dag

er for at få færre klager og det er også den effekt det vil have det vil bare være den forkerte måde at begrænse

jeg går ikke ind for mere brugerbetaling nogen steder nu forholder vi os til ligebehandlingsnævnet og jeg går ikke ind for brugerbetaling her det mener jeg vil være en en

måde at sortere på

må socialdemokraternes politik da også være at

så ikke skal have gebyrer på natur og miljøklagenævnet

vil overveje en ekstra gang før man sætter sig ned og klager uanset om man har en reel sag eller ej

også det der er målet for

få færre til at klage jeg mener ikke det vil være den rigtige vej at gå og jeg mener at den måde man skal sortere i klagerne på skal være ud fra et fagligt hensyn

at det faktisk årsagen til at vi i dansk folkeparti har været imod et gebyr det er nemlig ikke sådan at

behøver at være personligt involveret det er faktisk årsagen til at vi i dansk folkeparti siger her skal der ikke betales gebyr for man skal være personligt involveret grunden til at vi går ind for det er jo netop at vi vil undgå at folk kommer forbi en

og ser at der er forskel på herre og damefrisørpriser og så sender en klage fordi det er gratis nemt og

har overhovedet ikke engang været derinde det er fuldstændig tåbeligt

også godt sige at det har været vigtigt for os at understrege at når der kommer sager

en mandlig censor så ikke vil give håndtryk

det er diskrimination selvfølgelig skal man klage over sådan noget det er ikke ligebehandling

mange synes at det er fuldstændig latterligt at der er klager over en kvindeetage på hotel bella

at jeg absolut kun kunne leve på syttende etage

problem med det hotel og så skal man kunne klage det synes jeg sådan set også jeg synes det er rigtig godt at

er der hvor der er personer som måske ikke personligt ønsker at lade sig involvere

nu giver institut for menneskerettigheder mulighed for at tage de sager op sådan

meget har samme opfattelse af hvad der er diskrimination

mine øjne i hvert fald at man har lov til det samme

ser de her mærkelige sager om frisørpriser

man kan finde på af koncepter

udgangspunktet for det her lovforslag altså at vi vil forsøge at fjerne nogle af de sager som vi med den baggrund vi nu har herinde anser for at være fuldstændig håbløse og

er et rigtig fint forslag jeg vil godt sige at det

at det har været svært og derfor synes jeg det er rigtig godt at der er sat en revisionsbestemmelse ind

allerede om to år laver en revision hvor

det så har haft den effekt vi egentlig ønsker og om

undgået at

vi støtter som udgangspunkt selvfølgelig

et samfund i danmark som gør at der i

er nogle af de udtalelser der kommer fra institut for menneskerettigheder

er jo på baggrund af en eu sag at det

kom over i institut for menneskerettigheder

eller lignende men om de mange rugbrødssager

diskrimination som jo desværre stadig eksisterer på vores arbejdsmarked i vores natteliv eller andre steder og som opstår på baggrund af køn etnicitet

som der sjældent skrives om som socialdemokratiets ordfører sagde

sjældent noget der egentlig ser dagens lys men det gør det

kernen i det her forslag jo sådan set også at vi i højere grad

får et ligebehandlingsnævn hvor vi sikrer fokus på

med ligestilling og ligebehandling i danmark i radikale venstre synes vi at den aftale som vi indgik i i marts og som det her lovforslag jo er en udmøntning af er en god aftale

aftale der netop havde et formål om i højere grad

at få et ligebehandlingsnævn som bruger sine kræfter mest optimalt om man vil det gør vi som flere andre ordførere har har været inde på

den der klager selv skal have en individuel og aktuel interesse

kan træffe afgørelse i sager hvor der ligesom er etableret en

mulighed for at oversende sager til ligebehandlingsnævnet som har principiel karakter eller på anden måde har offentlighedens interesse og derfor kan være væsentlige

aktuel klage så alt i alt

mener vi faktisk at det her er en god aftale og at dette lovforslag

får taget skridt mod et større fokus på de reelle udfordringer der er med

sikre alle lige rettigheder så radikale venstre støtter lovforslaget tak

hundrede og tyve af de her frisørsager det er billedlig talt

er en god idé hvis man har behandlet den samme sag

rigtig mange i institutioner som har nogle særregler for mandlige pædagoger de må for eksempel ikke skifte ble

må ikke smøre solcreme på børnene de skal

på et bestemt sted på skødet

kan den sag ikke blive rejst

en person der er personligt forurettet

de her mandlige pædagoger selvfølgelig bliver ligebehandlet med

en muslimsk friskole som kun sender

men for hulen hvis det var at den her pige

det var så uretfærdigt at hun blev forskelsbehandlet så gik hun vel heller

sagen har så principiel karakter

muslimske friskoler og en række andre ting

svække mulighederne for at klage

regeringen desværre svigtet

forringe mulighederne for at klage

pengepungen der skal afgøre om man kan klage

en lige adgang til klagemulighederne så det

ligebehandlingsnævnet så

jeg lidt i tvivl om hvor sf står

af det her lovforslag for det kan jo

begrænser folks muligheder for at klage i

er så svækker man det også

som ikke nødvendigvis indbefatter en

personligt forurettet men hvor sagerne er helt afgørende for

køn desværre ved vi jo at den manglende ligebehandling i hvert fald på disse områder er slående men desværre har vi jo på det sidste set at nogle afgørelser handler

ikke mindst på kønsområdet jeg skal ikke vurdere det men det bliver latterliggjort af pressen og dermed får nævnet mindre opbakning i befolkningen jeg ved at der er nogle

godt vil nedlægge ligebehandlingsnævnet og de får medvind for deres sag

understrege at ligebehandlingsnævnet er uundværligt for at sikre os mod forskelsbehandling og jeg vil forsvare nævnet med næb og klør derfor synes jeg at det er godt når vi strammer op så kun folk som har en personlig retlig

kan få deres sag behandlet i nævnet

skal vi gennemføre sager med formandsafgørelser i sagstyper

lavet en fast praksis enten ved domstolene eller i nævnet som tidligere har truffet afgørelser i sager af tilsvarende karakter alt i alt mener det er nogle forbedringer i loven som gør den mere effektiv

målrettet nævnet til at forsvare ligebehandling

handler om at institut for menneskerettigheder får kompetence til at indbringe sager af principiel karakter for ligebehandlingsnævnet ikke mindst når det i fremtiden ellers kun kan være folk som har en personlig retlig interesse det kan ellers betyde

ikke bliver taget op i nævnet

det vigtigt at et organ som institut for menneskerettigheder får mulighed for at tage sagerne op over for ligebehandlingsnævnet vi kender jo sager

som ikke må skifte ble i vuggestuen og sager om hvid hjemmehjælp det er jo vigtige principielle sager så derfor er jeg glad for at vi har overbevist

ministeren om at vi bliver nødt til at give instituttet mulighed for at tage sagerne op jeg synes også at det er godt når ministeren understreger i høringsnotatet at det også fremover vil være muligt at rette generelle forespørgsler til ligebehandlingsnævnet jeg ved at en del fagforeninger gør brug af det så det er rigtig godt her til sidst vil jeg så bemærke at dansk arbejdsgiverforening og også en del af de borgerlige ordførere igen og igen siger at der burde være gebyr for at klage

bare sige at det er noget sludder enten bliver gebyret for lille til at give det de kalder den adfærdsregulerende effekt som de påstår

gebyret så stort at det går ud over dem som i virkeligheden kan

for at bruge ligebehandlingsnævnet

ikke bliver indført et gebyr for at klage til nævnet

hen lytter til sund fornuft også selv om de

holdning at den model man her har skabt

varetage borgernes interesser og vi har været i en situation hvor det har været svært at se at det egentlig var det som nævnet

et nævns opgave at genere borgerne i deres almindelige daglige gøremål herunder at drive

tage på strikkefestival arrangere

for bekæmpelse af kræft på et fodboldstadion indrette en kvindeetage på

er dette nævns opgave er selvfølgelig

at varetage borgernes interesser i de tilfælde hvor de faktisk er blevet diskrimineret hvor de står i en situation og gerne vil gøre noget og ikke har haft mulighed for det

er blevet diskrimineret på baggrund af deres

er ikke interessant det der er interessant er om der er sket en reel krænkelse

mener jeg at vi juridisk må ind og arbejde med

er man kan ikke kun se på selve handlingen handlingen der kan gives mange eksempler men et eksempel hvor

en til de sorte og en til de hvide og hvis man kun så på handlingen

alle kunne sidde ned men motivet

så klart diskriminerende at der i høj grad var tale om diskrimination

tale om diskrimination der er tale om en praksis

frisører igennem mange år har fundet ud af at kvinder generelt bruger mere tid i frisørstolen og så har man indrettet priserne derefter det handler ikke om at frisøren vil nedgøre kvinder

sætte dem bagest i køen det er simpelt hen en praktisk foranstaltning

sig en situation hvor kvinder der er korthårede kan forhandle sig til en helt anden pris

eksempel de har givet gratis adgang for nogle ældre herrer der er ikke tale om at man nedgør mænd eller regner dem

betale indgangsbilletten der er ikke noget

mandlige pædagoger som arbejder hver dag under nogle retningslinjer som faktisk vil jeg mene er diskriminerende

der er tale om at man definerer

ud fra en urimelig forestilling om at

bliver reelt ødelæggende for deres arbejde

gebyr som sagde noget om at man faktisk mente det

mulige andre områder og derudover

også at man får lavet den her afgrænsning af

vi skal arbejde videre med men samtidig vil jeg som sagt gerne kreditere regeringen

lyttet til sund fornuft og trods alt have lavet en model selv om det ikke er den som vi i liberal alliance

ville have valgt

er det helt afgørende nødvendigt at de tåbelige sager som flere andre ordførere også har været inde på

noget fuldstændig tåbeligt noget som der ikke er nogen grund til at tage alvorligt

en række sager der virkelig ikke har været grund til at tage alvorligt

fra de sager som

til derfor gik vi i

forhandlingerne om at få gjort noget ved det her vi kan også godt støtte det forslag der ligger her men det skal ikke være nogen hemmelighed at vi

afgrænse det her på er jo selvfølgelig det som der bliver lagt op til i forslaget med at man skal have en individuel

fornuftig afgrænsning

drøfte nemlig hvad så med de principielle sager hvad med de sager hvor den krænkede som reelt er krænket ikke har modet eller lysten eller hvad ved jeg til at klage man ved jo også godt i de her sager at hvis man klager så stikker man næsen frem og det kan være rigtig ubehageligt og man kan også frygte at det har konsekvenser for eksempel i omgangskredsen

at det da er en måde at løse det problem på

set at det skal være muligt

få klaget her uden om institut for menneskerettigheder for

ét sted

for at få løst de her sager som vi måske åbenlyst kan se diskriminerer vores nabo vores ven vores moster et andet sted medmindre de vil selv det synes vi faktisk er

at det bliver de reelle sager der bliver taget

det vil give os alle sammen mulighed for at tage sager op hvis vi mener at der faktisk er

selv om vi ikke har den her individuelle og aktuelle interesse i sagen

i virkeligheden kan det jo tit være meget parallelt med det som man har i natur og miljøklagenævnet

det handler om så det så vi meget gerne for vores

fritaget for gebyret hvis man havde den

så får man dem tilbage igen

at vi på et eller andet tidspunkt kan få samlet flertal for

vi tror på at det er helt afgørende at vi får får gjort det vi synes det er lidt ærgerligt at vi skulle finde den her lappeløsning så vi håber at kunne finde sådan

fra de ordførere der ikke vil det på hvorfor det er i orden at gøre det

det er underligt at vi så tager en diskussion om brugerbetaling

foreslået gebyrer som man oven i købet får tilbage

kommer over den socialdemokratiske ordfører

vi med bruger sine ressourcer bedst muligt dels fordi nævnet fremover kun skal behandle en klage hvis klageren selv har været i en situation hvor vedkommende er blevet ulovligt forskelsbehandlet dels fordi det fremover skal være muligt

som flere jo har været inde på at der kan være sager af mere principiel karakter eller almen eller almen offentlig interesse og her er det som det så

ind over så alt i alt er jeg sådan set meget glad ved det lovforslag vi har her og det udvalgsarbejde som nu står for vil jeg medvirke til kommer til at gå så nemt og smertefrit

fungerer en model som skandiamodellen

drøfter således at modellen beregner

i det her tilfælde en kommune eventuelt kan spare rent økonomisk altså i kroner og øre hvis og jeg understreger

stofmisbrugere det kunne være personer med psykiske lidelser

en model i stil med skandiamodellen kan være et redskab i kommunernes prioritering

man holder styr på hvilke potentialer der er for indtægter og udgifter i forbindelse med prioriteringen af de sociale indsatser det er imidlertid også vigtigt at få understreget at modellen ikke

beregner effekten af de forebyggende indsatser men giver et skøn over størrelsesordenen af den økonomiske

komme hvis et givet antal personer ikke ender i en udsat gruppe

så må sige prissætte omkostningen ved sociale problemer og dermed også gevinsten ved at

kan derimod ikke sige noget om hvorvidt man rent faktisk løser sociale problemer med forskellige virkemidler det kan man ikke vide på det her

jo sige at kommunerne selv skal skønne

hvor mange personer der som følge af de forebyggende indsatser vil undgå

for eksempel et stofmisbrug en livsstilssygdom eller

og i forhold til at implementere en økonomisk model i stil med skandiamodellen har regeringen et synes jeg sundt princip princip om at indregning af konkrete adfærdsvirkninger

i forbindelse med økonomisk politiske initiativer herunder også

skønnes der altid over adfærdsvirkninger

beskæftigelse løn og produktivitet som følge af konkrete initiativer på beskæftigelsesområdet for at tage et

og typiske adfærdsvirkninger kan være længere eller kortere ledighedsforløb eller beskæftigelsesforløb

der indregnes adfærdsvirkningerne og der foreligger egentlige empiriske oplysninger et egentligt empirisk grundlag som peger på at der må forventes at være en væsentlig effekt og at grundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til at

på en række andre områder er der omvendt ikke faste holdepunkter for at skønne over de offentlige investeringers dynamiske konsekvenser

ministeren kan jo sagtens for den sags skyld være uenig i at man skal implementere

men det er jo ikke det det drejer sig om det er jo ikke en stillingtagen til om det lige nøjagtig er den skandiamodel det er et forslag om at regeringen

undersøge hvordan man i givet fald

kunne implementere sådan en jeg tror ministeren har ret i at at de her tal der kommer ud af

som når ministeren kører ind i et regneark ovre i finansministeriet at vi hvis vi tager nogle penge fra de arbejdsløse øger

arbejdsudbuddet og så kommer de i beskæftigelse så den ene model har nok ikke så meget at

sætte et arbejde i gang så vi får undersøgt

bygger på et egentligt empirisk grundlag om adfærdsvirkninger de bygger på erfaringer med hvordan ting virker i i praksis

er ikke at man opererer med nogen form for erfaring med hvordan ting virker i praksis

med skøn over hvorvidt ting kan bringes til at virke i praksis derfor er der

det er jo så et argument for at gå i gang med arbejdet men er det sådan at der måske er en frygt for at det vil vise sig at

og at han dermed ikke er enig med sin socialminister der

kigge på mulighederne for bedre at se ud over det ene budgetår det er jo nødvendigt hvis man skal foretage en investering er det

altså på egentlig tung

vi i øvrigt løbende følger med i udviklingen

har en ret stor efterspørgsel på viden om effekterne af vores socialpolitik ifølge socialministeriet

mindre end ti procent af de cirka fyrre milliard

har en dokumenteret effekt når det så kommer til omkostningerne ved ikke at gøre noget

skandiamodellen præsenterer os for et håndgribeligt tal

af en ungdomsårgang ungdomsårgang havner i det de kalder udenforskabet

at vi skal forebygge det er billigere at forebygge end at helbrede at vi skal lykkes med en tidlig forebyggende indsats og jeg er meget meget enig i de budskaber derfor ønsker jeg ligesom forslagsstillerne at vi får endnu større fokus på forebyggelse og tidlig indsats ikke for at spare penge men for at sikre alle en god start på livet problemet er som forslagsstillerne ganske rigtigt siger at mange kommuner i dag ikke foretager de nødvendige investeringer i forebyggelse

koster penge her og nu mens den menneskelige og økonomiske pris måske først betales eller viser sig senere i livet

lidt uenig med forslagsstillerne i at det her problem kan løses ved at implementere sådan en generel økonomisk model fordi den her foreslåede økonomiske model beregner på et overordnet niveau den giver et skøn som forslagsstillerne også selv siger det for en økonomisk effekt men den viser ikke effekten af kommunernes sociale indsats den kan gætte men den kan ikke vise forandringen og der mener jeg at der skal andre metoder til i venstre vil vi fokusere indsatsen to steder

netop effekten af indsatserne vi skal have en vidensbaseret indsats der sikrer at alle specialiserede sociale indsatser bliver målt på deres resultater ud fra konkrete valideringskrav det her vil faktisk være et første vigtigt skridt i retning af at kommunerne bliver langt bedre til at kunne evaluere deres indsats og sammenligne indsatserne og resultaterne af dem på tværs af kommunegrænser og på tværs af aktører

vil det altså også hjælpe med at gøre aktørerne på det sociale område i stand til at kunne dokumentere hvilke indsatser der er blevet iværksat på det sociale område og nok så vigtigt

det andet skal vi sikre at kommunerne har de rette incitamenter til at forebygge og derfor ønsker jeg at vi får igangsat en undersøgelse af hvad det er for nogle regler og hvad det er for nogle forhold

i dag forhindrer kommunerne i at investere mere langsigtet i forebyggelse for det må aldrig være regler eller bureaukrati som forhindrer kommunerne i at prioritere en tidlig indsats så afslutningsvis vil jeg blot konstatere at der skal mere end en økonomisk model til at sikre en tidlig indsats ikke fordi økonomiske modeller ikke kan være nyttige men fordi socialområdet lige præcis er mere komplekst end som så så selv om jeg støtter forslagsstillernes

kommer venstre ikke til at støtte forslaget og det handler om at med til forslaget hører at man skal fremsætte lovforslag om den konkrete

men det med at undersøge tingene er ikke en dårlig idé så jeg håber virkelig at vi sammen kan se på hvordan vi kan sikre at vi sætter tidligt ind og sikre at ingen lever i udenforskabet også efter et folketingsvalg

folketinget pålægger regeringen at undersøge muligheder og eventuelle hindringer for at implementere en økonomisk model i stil med skandiamodellen ordføreren var selv lidt inde på hvorfor

den forebyggende investering som det er almindelig sund fornuft at

efter et folketingsvalg i forhold til selve skandiamodellen

indsigten i hvad udenforskabet koster i danmark er jeg meget interesseret i men forslaget som det er samlet og med lige præcis den sidste del om

om ordføreren så er indstillet på at vi prøver at lave en beretning

prøver om vi kan komme videre med arbejdet på en eller

et godt liv at så få som muligt bliver marginaliseret eller kommer i en udsat situation det har også nogle omkostninger når det sker ud over det rent menneskelige

det økonomisk og en model som den enhedslisten omtaler her er

et overblik over også de økonomiske omkostninger ved sociale problemer

at det ud over menneskelige omkostninger også er

i disse i disse dage hvor der

fremstrakt hånd og så videre fra venstre om at undersøge det

kan komme uden om at hvis man indfører nulvækst i den offentlige sektor og derved skal spare tyve milliard kroner i forhold til den kurs regeringen lægger op til

have konsekvenser for hvad man så vil kunne gøre når man er færdig med at overblikket og rent faktisk vil prøve at lave nogle ting som koster penge

jeg synes det vil være spændende at følge de kommuner

at benytte sig af den her model og se hvad de finder frem til af potentielle besparelser ved at lave en bedre forebyggende indsats problemet er så som finansministeren også var inde på

altså hvad er det for ting der virker hvad koster de at sætte i værk hvordan er det samlede regnestykke egentlig så en model som den her løser sådan set kun den ene del af opgaven og det regeringen gør er jo at følge de erfaringer og de resultater der er af forskellige indsatser

den her opgave som vi har været mest fokuseret på og fortsat vil være

positivt at den her model kommer ind i den politiske debat det er godt at nogle kommuner vil bruge den men det er ikke regeringens politik

ende op med et lovforslag

siger at alle kommuner skal bruge den blandt andet fordi den jo ikke svarer på spørgsmålet om hvordan man så rent faktisk laver forebyggelsen jeg i tvivl om at der kan komme nogle gode ting ud af at man

et overblik over omkostningerne ved social

jeg mig dækket ind af de lidt længere bemærkninger finansministeren

ingen grænser for hvor mange kræfter man vil bruge på at lave sådan

kommer et forslag om en model for social investering der kan forebygge og helbrede og gøre at vi sparer mennesker og samfund for en masse problemer så har man ikke rigtig lyst til at gå ind

og at det så kan blive lidt selvmodsigende at man på den ene side gerne vil støtte sådan en skandiamodel men på den anden side lave nulvækst der vil gøre det umuligt at bruge den i praksis

faktisk også vil stå i vejen for brugen af sådan en skandiamodel for den vil jo forhindre at man har en langsigtet investering der giver underskud

min indledende bemærkninger at jeg synes det er godt at en model som den her findes og jeg synes det bliver spændende at se hvad de kommuner i danmark der nu har besluttet sig for at arbejde med med den finder frem til

langt flere end de seks kommuner der vil gøre det

gøre det siden hen men den svarer ikke på hvilke forebyggende indsatser det så er man skal

og hvad effekten vil være af

uenig i de betragtninger der er omkring budgetloven og

det har vi formået at gøre som regering hvilket ikke er lykkedes tidligere og der er da

noget nu og her som kan spare dem for penge siden hen det

når ordføreren siger at budgetloven ikke er nogen forhindring for at foretage

tillader en kommune at overskride budgettet med for eksempel en procent eller to

siger nu altså budgetloven er

tillade at kommunerne overskrider deres budgetter når vi har aftalt med dem

strengt på end vi men vi har altså et samlet økonomisk regnskab i det her land som vi skal sørge for at der er styr på

har da mulighed for også nu og her at investere i noget som vil vise sig at være en god forretning for dem og hjælpe nogle mennesker der ellers kommer i en udsat situation også selv om der er

giver dem desværre ikke mulighed for andet end at skære

men vi ser nok ikke at det er en ensartet model som kan bruges i hele danmark men dansk folkeparti vil

arbejde sammen med enhedslisten om om at starte det her arbejde op som kan belyse

kan bruge vi troede i første omgang

at enhedslisten kun sigtede på én økonomisk model som skulle ensrette den sociale indsats og det ville vi ikke ønske men jeg har allerede hørt i debatten i dag

drejer sig om at undersøge mulighederne og fjerne eventuelle hindringer så hvis det er tilfældet

godt kunne støtte forslaget men igen skal

at undersøgelsen skal færdiggøres med henblik på et eventuelt lovforslag

om hvad vi i så fald vil mene

hvad der vil komme til at stå i det men i første

er vi meget positive over for enhedslistens beslutningsforslag om at undersøge og fjerne eventuelle hindringer

vi laver policy på

af socialpolitik eller

sociale investeringer

den måde at finansministeriet allerede på en forsigtig og nøgtern vis indregner konkrete adfærdsvirkninger så længe de så at sige

konkrete erfaringer så det med adfærdsvirkninger er jo noget som de økonomiske modeller allerede tager højde for så kan man altid diskutere hvor meget mere de skal gøre det den diskussion er vigtig ligesom den overordnede intention bag forslaget om at vi skal forebygge social marginalisering er vigtig

er imod det her beslutningsforslag vi mener ikke at

finansministeriet regner på jeg synes at vi skal følge udviklingen og vi skal hele tiden forsøge at lære

som er gangbart og som er kompatibelt

gerne kvittere for selve hensigten bag forslaget

en økonomisk model som skal se på social marginalisering som vi også må erkende er et stigende problem i danmark derfor er vi

ud fra at vi kan tage under udvalgsbehandlingen

både intentionerne og det umiddelbare oplæg og indhold af det

ser ud til at være enige om at vi skal gøre noget for at

den borgerlige regering lykkedes også i høj grad med det der er således kommet tohundredetusind færre svenskere

i de år hvor den daværende borgerlige regering reinfeldtregeringen kunne gennemføre reformer så udenforskabet er et tema i sverige og er blevet mindsket i sverige som følge af en borgerlig reformpolitik udenforskab er det at nogle mennesker er sat uden for

samfundsliv især

at være i beskæftigelse og de afledte effekter som ofte kommer af ikke at være i beskæftigelse misbrug kriminalitet social marginalisering og så videre

kraftigt stigende udenforskab de seneste halvtreds år tilbage i nitten tres var der kun tohundredetusind danskere i den arbejdsdygtige alder som ikke var i arbejde men på

overførselsindkomst det er steget til

så der har altså været en firedobling af

at stadig færre danskere forsørger sig selv men i stedet bliver forsørget af staten det giver nogle socialt afledte problemer det giver sociale problemer

større problemer med misbrug der er større problemer med kriminalitet der er større problemer med børn der ikke bliver behandlet så godt familieproblemer og så videre og så videre forskningen tyder på at det er selve ledigheden der også påvirker størrelsen af disse sociale problemer af den sociale

marginalisering af udenforskabet

der kommer så også problemet med enhedslistens

forslag her om at indføre skandiamodellen det er at

den opgør omkostningen ved udenforskab men den foreskriver ikke hvordan man kan gøre noget ved problemet

i liberal alliance rigtig mange gode ideer til hvordan udenforskabet kan mindskes og i modsætning til enhedslistens ideer

hvordan man kan nedbringe ledigheden i danmark mens enhedslistens ideer jo hviler i den blå luft og slet ikke tager udgangspunkt i at det er selve ledigheden

lokker folk til ikke at være

på arbejdsmarkedet der er årsagen til at udenforskabet bliver så stort et problem

derfor er det også godt at der er seks kommuner som allerede nu arbejder med modellen så kan tingene jo gå

gode gang som nemlig er den at nogle starter med at undersøge om tingene kan gøres bedre hvis

hvis de seks kommuner har positive erfaringer med at kigge på udenforskab via skandiamodellen og at implementere løsninger der kan

danne skole for andre kommuner det venter vi spændt på

der lægges op til at man skal undersøge men der er ikke noget grundlag for hvad man så skal gøre

rette op på de tiltag som jeg ved også fra andre sammenhænge enhedslisten lægger op til at ville indføre vi kender jo enhedslistens model de står på et kommunistisk grundlag

vi ved at man gerne vil have alle mulige

er for stor og vi synes man beskæftiger sig med mange forskellige ting der går i den forkerte retning i den offentlige sektor der er jeg mere på herre ole birk olesens hold

om at fremme nogle initiativer der gør at folk tager et arbejde og selv tager ansvarsbyrden på sig i øget omfang og sikrer at der er incitamenter til det så

den her model så omkostningerne for samfundet og for menneskerne på bundlinjen bliver mindst mulige

og spare mennesker og samfund for en masse problemer så gør man forskellige krumspring for at undgå at forholde sig til sådan en model og arbejde videre med den

og man henviser til nogle andre modeller som man selv synes er meget bedre og det er jo interessant det er jo virkelig interessant repræsentanter for hvad skal vi sige det økonomiske store flertal her i folketinget finansministeren og hans gode venner i venstre konservative liberal alliance

at på evidens det er jo fantastisk skal vi lige spole tilbage til to tusind og ti da vk regeringen med støtte fra dansk folkeparti indførte en dagpengereform der havde været igennem alle de her fine regnemaskiner som finansministeren henviser til der kom et rigtig godt resultat ud af de regnemaskiner dengang

og det var så det hele alle de andre ville komme i arbejde fordi folk kommer jo i arbejde når vi tager nogle penge fra

arbejdsløse eller syge virkeligheden har vist at sådan gik det ikke jeg giver ikke meget for den evidens de der

men det er da lidt interessant at man henviser til dem som argument for at afvise en model der rent faktisk

og er så glad for sådan som han ser sverige så det siger jo lidt om

iveren efter at prøve at sætte sig ind i hvad sådan

kunne bruges til der er behov for nytænkning i det sociale arbejde det er rigtigt

er mange erfaringer at bygge på her i danmark der er dog et enkelt interessant eksempel

for nylig har præsenteret os for som viser en massiv investering i helhedsorienteret kommunal indsats over for personer med en skizofrenidiagnose det er rigtigt at den er tre gange dyrere end standardindsatsen hvor kommunen bare henviser til læger og psykiatere men eksemplet viser altså at den helhedsorienterede indsats tjente sig selv hjem på to år

for at man kan se at der er nogen økonomisk forbedring for kommunen ved

arbejde med formålet med det her forslag

for en verden han måske ikke bevæger sig i så meget i forvejen det lykkedes så desværre ikke men vi fik da afklaret en ting og det er at den budgetlov som finansministeren

står i vejen for social investering fordi herre jesper petersen sagde jo meget klart nej en kommune må ikke overskride budgettet

at man har foretaget en social investering i form af for eksempel ansættelse af flere sagsbehandlere i form af at man har lavet den helhedsorienterede tværfaglige indsats som loven foreskriver at man skal lave heller ikke selv om man

og det er vel en af de ting der er værd at diskutere i det videre arbejde så må jeg

bare trøste mig med at der er en enkelt minister i regeringen

det er en god idé og som også er parat til at arbejde videre med det nemlig

den seksogtyvende januar udtrykte sin store sympati for den her skandiamodel

jeg vil gerne kigge på mulighederne for bedre at se ud over det ene år

er stadig bare en tanke men det kunne være nogle partnerskaber mellem for eksempel kommunen og staten hvor man satser på forebyggelse henover fire år så kunne kommunen smide penge i og det kunne staten også

foreløbig ikke er nogen lovgivning på vej nej det tror da pokker med de meldinger vi har fået i dag tak for

og med sanktionerne over for kommuner og regioner jo har skabt klare og ansvarlige rammer for den økonomiske politik i

store budgetoverskridelser i samme omfang som vi tidligere har set særlig i

lave renter der gør sig gældende for

at de overordnede finanspolitiske mål

da det vil svække troværdigheden om rammerne for den økonomiske politik

blev den jo vedtaget af et meget bredt flertal i juni to tusind og tolv

sammen med venstre og konservative for budgetloven

trådte i kraft fra finansåret to tusind og fjorten så vi har på den måde kun et enkelt fuldt finansår

centralt at gennemføres på et solidt grundlag

inden vi begynder at foretage ændringer i lovgivningen

selve budgetloven er der derfor indsat en revisionsbestemmelse

regeringens klare holdning at der først bør fremsættes forslag til revisioner af budgetloven i folketingsåret

som fastsat i budgetloven

det økonomiske råd

af budgetloven er ganske vide muligheder for at videreføre og forbruge midler for de enkelte institutioner og det gælder i både stat kommuner og regioner de relativt få begrænsninger vi har indført

håndtere den budgetmæssige risiko som forbrug af opsparing udgør og det skal især ses i lyset af at der i de to første år med budgetloven ikke har været en buffer hverken i forhold til udgiftsloftet eller til saldogrænserne i den økonomiske politik

i retning af at det gennem central koordinering i langt overvejende grad har været muligt at imødekomme ministeriernes ønsker om forbrug

det er på den måde indtil videre lykkedes at skabe et fleksibelt system inden for klare udgiftsmæssige rammer så budgetloven

hvor der på den ene side er fleksibilitet og mulighed for langsigtet planlægning i de offentlige institutioner

en samlet overholdelse af udgiftsloftet og de finanspolitiske målsætninger budgetloven og de medfølgende sanktioner

for at leve op til de aftalte rammer for økonomien og det bidrager til at sikre troværdighed om den overordnede udgiftsstyring og det er helt centralt for tilliden til dansk økonomi med det

nu kommet styr på udgifterne i kommunerne det er klart at kommunerne skal have tid til at vænne sig til det nye system og vi også set nogle meget klare tegn på

bliver bedre og bedre til at ramme stregen nedefra om man så må sige

der stilles til rådighed underskudsgrænsen i budgetloven skal jo ses i sammenhæng med at de offentlige finanser i danmark er

giver større sikkerhed for at det faktiske offentlige underskud ikke overstiger tre procent af bnp under normale lavkonjunkturer danmark har også

tusind og femten planerne sat mere ambitiøse mål for den strukturelle saldo

blev gjort gældende i eus mindstekrav afslutningsvis

og det er bestemt inklusive sf der var med til at vedtage budgetloven kan være meget meget stolte af det er for mig at se helt afgørende at troværdigheden om de økonomiske rammer fastholdes

det også min vurdering at vi skal give budgetloven lov til at virke så eventuelle fremtidige justeringer sker på et solidt erfaringsgrundlag og ikke på fornemmelse og kritik der baserer sig på et meget spinkelt empirisk

har hvis kommunerne overskrider budgetterne og overskrider regnskaberne mit spørgsmål er sådan set et meget teknisk afklarende spørgsmål er ministeren enig i at den her

en alene udbetales hvis kommunerne overholder budgetterne det er sådan den korte version af det og en tilsvarende bestemmelse ligger der

forhold til at udnytte de rammer man har fået stillet til rådighed rent aftalemæssigt og der har jeg det sådan at det synes jeg ikke man med rimelighed kan bebrejde kommunerne

det ville være rigtigt at bebrejde kommunerne at de optræder forsigtigt og sørger for at de med sikkerhed ikke overskrider deres budgetter så tror jeg at det her med at ramme målet i højere grad

mere og mere handler om noget så umådelig kedeligt men også vigtigt som økonomistyring altså at man i kommuner og regioner men jo også i staten hvor vi selv er ansvarlige som regering bliver bedre

meget præcis idé om det flow af udgifter der er igennem et helt

herre bent hansen eller kls formand sidder over for finansministeren og de andre ressortministre fra

færre penge men at de gerne vil bruge flere penge

også bemærkelsesværdigt at man år efter år

betænkningen gjorde de fire partier det klart at de ville ændre sanktionsloven og jeg citerer mindretallet deler ikke regeringens opfattelse af at sanktioner er vejen til at sikre

fortsætter når der kommer et nyt flertal vil disse love blive ophævet og der vil blive gennemført ændringer som vil give kommunerne bedre økonomiske rammer mere frihed fra bureaukratisk detailstyring og øget

heldigvis anderledes ud den nuværende

ønsker ikke at ændre på sanktionsloven mens sf med det her forslag kritiserer at kommunerne overholder

det er måske egentlig et meget rammende billede af regeringen og dens parlamentariske grundlag regeringen mener det stik modsatte af hvad de gjorde før valget mens sf er tilbage i rollen som oppositionsparti

at regeringen kan se fornuften i den økonomiske politik som blev ført under vk regeringen og den har man så også videreført som det står i regeringsgrundlaget i videst mulig forstand

penge det synes jeg egentlig grundlæggende er en lidt sjov indstilling til skatteydernes penge sf her demonstrerer i beslutningsforslaget hvis man holder sig inden for budgetterne

at man har udvist respekt for borgernes penge for faktum er at sanktionerne har fået kommunerne til at overholde

jeg kan ærlig talt ikke se noget problem i

kun mulighed for at bruge pengene

budgetloven kommer til at bestå både før og efter valget og jeg kunne godt til slut tænke mig om sf ville

budgetloven hvis der ikke er flertal for det her beslutningsforslag

stiller sig til at man er forligsparti og en del af budgetloven sagt på en anden måde hvis sf ikke kan få flertal for det her beslutningsforslag bakker man så stadig væk op om budgetloven og

det er glædeligt at vi i dag kan konstatere

stigende beskæftigelse en faldende arbejdsløshed vækst i dansk økonomi

netop fordi der er styr på økonomien og budgetterne

vi også råd til at investere i fællesskabet igen det betyder at vi årligt har sikret kommunerne en milliard kroner ekstra til ældreomsorg og syv hundrede og halvtreds million kroner ekstra til

vi skal selvfølgelig videre ad det spor vi har derfor prioriteret og finansieret at vi hvert år fremover kan investere tre milliard kroner ekstra i velfærden i modsætning til de borgerlige partier der vil indføre nulvækst har vi derfor i de kommende år også råd til at investere i uddannelse og sundhed det kræver fortsat at vi

budgetterne og har styr på økonomien

de konkrete forslag fra sf vil jeg gerne fremhæve følgende budgetloven har kun været gældende et enkelt finansår som også finansministeren nævnte i sin tale jeg mener derfor at vi skal holde fast i den planlagte revision af budgetloven i folketingsåret

så vi har et mere robust grundlag og flere års erfaringer at evaluere den på

kommunernes mindreforbrug synes jeg også det er værd at gentage at man kan se at margenen mellem regnskab og budgetter

endelig er der spørgsmålet om det strukturelle underskud hvor jeg deler opfattelsen af at de offentlige finanser i danmark er meget konjunkturfølsomme og derfor giver underskudsgrænsen på nul

større sikkerhed for at vi ikke får en ny eu henstilling om halsen sådan som danmark fik det med herre lars løkke rasmussen som statsminister det skal vi ikke gentage vi skal ikke sættes under administration igen med de bemærkninger skal jeg derfor meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte

min opfattelse af situationen og af hele budgetloven og sanktionslovgivningen omkring det her er at det har ført til en mere præcis og bedre økonomistyring decentralt når det handler om at styre den den økonomiske politik i løbet af finansåret

visse erfaringer fra det statslige område

at man godt kan bruge den fleksibilitet der er i lovgivningen og dermed undgå den her benzinafbrænding så jeg mener

her er som det skal være og animerer til en god økonomistyring det tror jeg alle er glade for

er altså meget forskellige naturligvis mener vi i dansk

kommunerne skal overholde deres budgetter

få lavet en redegørelse vi mener faktisk at den måske også kan være med til

stigende urbanisering og sociale skævvridning vi har set i danmark i de senere år så det kunne også være spændende at få med der

er der ligeledes en bestemmelse om at finansministeren skal fremsætte et forslag om revision af loven

det giver mere mening frem for at

radikale venstres umiddelbare vurdering af budgetloven er at den har medvirket til at kommuner regioner og staten har fået bedre styr på økonomien de gentagne budgetoverskridelser op gennem nullerne særlig i kommunerne er nu afløst af flere år med budgetoverholdelse og en økonomistyring der er så fornuftig at man faktisk ikke helt er lykkedes med at bruge de penge som man har i kommunerne det er dog blevet bedre for to tusind og fjorten

beslutningsforslaget fra sf om at

første juni to tusind og femten fremlægger en redegørelse vedrørende budgetloven indeholder tre elementer for det første spørgsmålet om hvorvidt budgetloven hindrer et forbrug af opsparing her skal man så være opmærksom på at loven faktisk indeholder bestemmelser der giver mulighed for at have opsparing på tværs af budgetårene det er således muligt inden for visse rammer både stat og kommuner at bruge opsparede midler fra et år i det efterfølgende år der er naturligvis tale om en balance hvor der både skal være fleksibilitet på tværs af budgetårene og en samlet overholdelse af udgiftslofterne

spørgsmålet om hvorvidt sanktionerne er blevet for hårde

med til at sikre at der er kommet styr på udgifterne

det er en afgørende forudsætning for at troværdigheden

tænker så meget over men det er rigtig vigtigt at der er den fornødne troværdighed ved dansk økonomi det tredje spørgsmål om hvorvidt grænsen for det strukturelle underskud skal øges fra nul til nul

procent af bnp skal ses i sammenhæng med at de offentlige finanser i danmark er meget konjunkturfølsomme en underskudsgrænse på nul procent af bnp giver derfor større sikkerhed for at det faktiske offentlige underskud ikke overstiger tre procent af bnp under normale lavkonjunkturer

en forhøjelse af denne grænse vil alt andet lige øge risikoen for at danmark vil overskride kravet om om at

på den faktiske saldo ikke må overskride tre procent af bnp

fremsættes forslag til revisioner

som det allerede er fastsat i budgetloven med disse bemærkninger skal radikale venstre ikke kan stemme for

om danmarks økonomiske politik det er muligt at budgetloven er med til at sikre troværdighed hos nogle storspekulanter det er jo selve formålet med den og med den eu finanspagt som danmark har tilsluttet sig og som budgetloven er et produkt af men iveren efter at være troværdig hos finansfyrsterne har altså en høj pris og det er borgerne der betaler

gennem en lang række nedskæringer som vi har oplevet

fem seks år ude i kommunerne og i regionerne budgetloven

dertil hørende sanktionslovgivning er

nedskæringer vi har set også i den her regeringsperiode

budgettyranni hvor kommuner og regioner bliver straffet kollektivt og individuelt hvis de overskrider budgetter og regnskaber

at de ikke tør bruge de penge de må bruge hvilket vi har set de sidste fire år også i to tusind og fjorten hvor mindreforbruget de sidste fire år

typisk har ligget omkring fem milliard kroner om året

hvor det skrumpede en lille smule til to

budget jeg stillede jo herre simon kollerup et spørgsmål om hvor mange social og sundhedsassistentstillinger

slag på tasken cirka fem tusind når kommunerne bruger mindre end de må så bliver det igen brugt imod dem ved det efterfølgende års økonomiforhandlinger med regeringen

faktum er at servicerammen ude i kommunerne er sænket med fire milliard kroner i den tid den her regering har siddet ved magten resultatet er at der er trettentusinde og syvhundrede færre medarbejdere beregnet som fuldtidsstillinger på de borgernære velfærdsområder ude i kommunerne de stillinger mangler vi altså i daginstitutionerne i skolerne i ældreplejen og blandt sagsbehandlerne i regionerne er beskæftigelsen steget med næsten fem

det er jo også nedskæring og det betyder at personalet løber hurtigere end nogen sinde før hvad alle der kommer på et hospital kan forvisse sig om finansministeren vil sikkert undskylde sig med at kommuner og regioner selv har skrevet under på økonomiaftalerne at de selv har ansvaret for at overholde budgetterne og at budgetloven i øvrigt ikke forholder sig til den konkrete økonomi det er fuldstændig rigtigt alt sammen i enhedslisten mener vi da også at kl og danske regioner ikke skulle have skrevet under på aftaler der fører til forringelser af velfærden det håber vi de husker på i de kommende

økonomiforhandlinger der burde tværtimod rettes op på de nedskæringer der er sket i denne regerings tid men det ændrer jo ikke på at budgetloven som alle andre partier her i salen er så glade for er et middel til at gennemtvinge disse nedskæringer

loven fremmer ikke langtidsplanlægning i kommunerne den øger risikoen for en skæv fordeling af forbruget hen over året benzinafbrænding den øger presset

at finanspolitikken bliver unødig stram hvilket går ud over beskæftigelsen og den vanskeliggør styringen af de offentlige finanser på kort sigt det er vismændenes kritik fra to tusind og tretten det ville være rart hvis finansministeren ville lytte til den

kritik det ville også være rart hvis han udnyttede de om end begrænsede muligheder der ligger i loven

sanktioner mod kommunerne for at overskride budgetterne er jo ikke noget finansministeren

være ligesom han kan tage initiativ til et lempeligere sanktionsregime i det hele taget men nu har vi

skræmmende indblik i finansministerens kærlighedsliv

som bekendt sådan herre finansminister

kærlighed kan gøre blind så man kan jo kun håbe på at

for få penge det sagde finansministeren fra talerstolen her han synes det er et større problem hvis de bruger for mange

et problem hvis de bruger for få det er jo et helt nyt synspunkt fra

fru margrethe vestager var økonomiminister

det er selvfølgelig en gevinst for borgerne i dette land og for skatteborgerne i dette land

ikke er så dyrt at drive den offentlige sektor som man havde forventet at det ville være så enhver mindreudgift er en gevinst for borgerne den offentlige sektor skal ikke drives dyrere

budgetloven virker den er fleksibel den sikrer at de politiske aftaler der indgås og de budgetter der bliver lagt bliver overholdt

et værktøj til at sikre at de parter vi har rent faktisk også overholder de aftaler der bliver indgået

og jeg er lodret uenig i den kritik

man skal bruge præcis det beløb der er stillet i udsigt

hvis man ikke har behov for at bruge

det ville være en fuldstændig forkert opfattelse det er vi lodret imod så vi synes vi har set at budgetloven virker fuldstændig efter hensigten

er fuld opbakning fra det konservative folkeparti til den men derimod ikke til beslutningsforslaget som

omvendt desværre så i sin tid da vko havde flertallet men paradoksalt nok er vi jo også havnet i den modsatte grøft

del af de penge som ikke er blevet anvendt ude i staten men også ude i regionerne og i kommuner i særdeleshed eksempelvis brugte man i

end man måtte og som finansministeren jo sådan set også rigtigt nok var inde på

sige to milliard kroner sidste år men det er omvendt stadig væk et ganske ganske stort beløb som ikke finder anvendelse til det det rent faktisk er afsat til

det er vigtigt når der bliver afsat midler til flere pædagoger afsat midler til at behandle vores syge afsat midler til at passe på vores ældre

de penge selvfølgelig også finder anvendelse de steder som pengene rent faktisk er afsat til vi må erkende at det har

den budgetlov som vi står med i dag det

hen fremrykker den evaluering som der

fremrykker den og allerede får taget hul på den nu fordi vi må erkende at der er nogle svagheder med den lovgivning vi står med i dag årsagen til at landets kommuner og regioner forbruger mindre end aftalt er formentlig de økonomiske sanktioner det tror jeg ikke der er nogen

lagt skjul på

jeg synes det er fint at man vil bevare nogle sanktionsmuligheder

men der er også tydeligvis behov for nogle lempelser af reglerne således at vi hjælper kommunerne til at komme af med det underforbrug som de i dag har

også får muligheden for at benytte

har opfordret regeringen og folketingets partier til at

kan man også overveje om budgetloven skal gøres mere fleksibel simpelt hen fordi den ufleksibilitet man har i dag forcerer den her benzinafbrænding som det åbenbart hedder i fagsprog kan

i slutningen af året dybest set hælder ekstra benzin på bilen og simpelt hen bare brænder det af fordi pengene skal skydes af det er ikke hensigtsmæssigt for nogen at man skyder pengene af på den måde derimod er det hensigtsmæssigt at man bruger midlerne på det de er afsat til og måske

overfører dem til de kommende år hvor man så kan bruge dem både mere gennemtænkt men i hvert fald ikke bare brænder dem af fordi man nu skal have dem brugt derfor mener vi også at der allerede er indhøstet tilstrækkelig mange erfaringer som bør danne grundlag for at man kan lave en revision og en redegørelse allerede nu

i forligskredsen det er også baggrunden for at vi

det her arbejde igangsættes omgående således at vi hurtigst muligt kan få taget hånd om det

de bemærkninger der har været fra de forskellige politiske partier jeg hilser dem velkommen både fra enhedslisten og dansk folkeparti om end det var forskellige begrundelser man brugte enhedslisten er

som en større imødekommelse i forhold til at man faktisk mener det er fint at få

på den baggrund kan tage en nuanceret diskussion af om der er nogle udfordringer i den budgetlov som dansk folkeparti jo også

har bakket op om jeg deler så ikke helt finansministerens kærlighedsforhold til til lovgivningen og

men jeg tror måske også nogle gange man er nødt til også at holde sig for øje at man

at give lidt snor men også måske at stramme snoren her har man måske strammet lidt rigeligt og derfor så vi gerne at man også gav mulighed for at lempe fra borgerlig side var det over en bred kam

kan få en nuanceret diskussion af at de penge der faktisk bliver afsat i politiske aftaler som midler ude i kommunerne regionerne og også i statslige enheder selvfølgelig skal anvendes på det de er afsat til

dermed også kommer borgerne til gavn i videst mulig udstrækning det er trods alt det der bør være det helt afgørende

vi bare kan sidde og bevilge penge mens vi så kan se på at de sander til andre steder i det offentlige så med de

vi kan få en en ordentlig udvalgsbehandling om end jeg godt kan se at det ser lidt trængt ud i forhold til at skabe flertal

har oplevet at der er noget i loven

advaret imod

det er uhensigtsmæssigt at der er et

også baggrunden for at vi fremsætter det her forslag vi havde gerne set at kommunerne

kunne tyde på at sanktionsregimet simpelt hen

er for få kommuner der tør gå tæt på loftet og det

hvorfor medvirkede man så til en lovgivning og indgik i et forlig om det her når det jo allerede dengang var tydeligt hvilke konsekvenser

set gerne vil se på den justering af lovgivningen som for os at se i hvert fald vil sikre at vi vil få en budgetlov som på alle måder

man kan sige

behandler et lovforslag om det her er jo temmelig alvorlig vi havde i begyndelsen af

nullerne den her episode som

omfangsrigt koordineret angreb

amerikanske interesser angiveligt skal det have været

angreb så fik estland jo

en på siden af hovedet i to tusind og syv i hvert fald

de fleste opfattes som et russisk inspireret angreb ramte estland med stor styrke så der er masser af eksempler at henvise

lande og interesser i verden den måde trusselsbilledet har udviklet sig på de sidste par år betyder også at man med

stor sikkerhed kan sige at en del af de angreb der iværksættes iværksættes med en eller anden form for statslig involvering desværre kan man sige for det betyder jo at mange af de her angreb kan være særdeles avancerede det betyder også

at være meget påpasselig det betyder at man er nødt til at tage ekstra skridt for at kunne sikre sig mod sådanne angreb trusselsbilledet mod danmark mod andre interesser i vesten er stigende og har været det gennem de seneste år specielt når vi snakker

rammer et land som estland blev ramt i to tusind og syv

derfor er det lovforslag vi nu behandler i dag et led i indsatsen mod også sådanne angreb det et led i

er sådan når vi i

at det altid er en balance mellem retssikkerheden og øget dansk sikkerhed det er det også med det her

har jo været en dialog med teleselskaberne og øvrige aktører siden november to tusind

det er en dialog der faktisk har ført til konkrete ændringer i det lovforslag vi

at center for cybersikkerhed jo har adgang til teleudbyderne og

adgang til deres lokaler men det er også vigtigt at understrege at man altså ikke har adgang til kundernes konkrete kommunikation så indføres der en såkaldt standstillperiode når teleselskaberne indgår en kontrakt med udenlandske

så center for cybersikkerhed kan gennemgå kontrakten det er både fornuftigt

reelt desværre kan man sige er det reelt man kan godt argumentere for at det er en ekstra byrde for teleselskaberne men det er svært at se hvordan man kan komme uden om det her på ret mange andre måder så er det værd også at tilføje at det her lovforslag træder i kraft den første

altså om lidt mere end seks måneder og det giver jo rig lejlighed til i perioden at have en debat med teleselskaberne og andre aktører

udmønter det her lovforslag socialdemokraterne støtter naturligvis

som vi kan blive mødt med i fremtiden og som andre lande ligesom den forrige taler herre john dyrby paulsen

fremhævede allerede er ramt af nemlig estland

teleinfrastruktur og også hele spørgsmålet om hvordan vi kan beskytte et samfund der bliver mere og mere digitalt på godt og ondt

landene sig i fremtiden derfor bliver vi også nødt til fra dansk side

på hvordan vi kan sikre at den kritiske infrastruktur bliver beskyttet bedst muligt af samme grund

gå i gang med udvalgsbehandlingen det her har jo været et ret omdiskuteret lovforslag inden det blev fremsat

der har jo været diskussion i offentligheden om

der været en lang række bidrag også fra branchen

for blandt andet telebranchen når det er sagt

noterer vi os at lovforslaget nu har været sendt i høring der er kommet en lang række høringssvar

er mere kritiske end andre men overordnet set

udvalgsbehandlingen højst sandsynligt vil give anledning til at stille nye spørgsmål og det vil vi også glæde os til at kunne gøre som vi også tidligere har nævnt

det kunne være en god idé når vi nu går den vej som det her lovforslag lægger op til at vi ser på om der skal være en revisionsbestemmelse i lovforslaget

efter en to eller tre årig periode giver mulighed for at lave en evaluering af lovforslaget med henblik på at se om lovforslaget og dermed love og bekendtgørelser har haft den fornødne mulighed for at

gøre det som som vi lægger op til i dag man kan jo heller ikke udelukke at der kan komme ting frem i løbet af de kommende år som gør at det vil være en god idé at have muligheden for at justere

at folketinget inddrages i den evaluering

der fremsætter det og det ligger under

er også en lang række mere principielle betragtninger som hænger meget tæt sammen med det retspolitiske område og derfor er der selvfølgelig også en lang række retspolitiske aspekter som man kan være opmærksom på og som man skal være opmærksom på men med det

nu er fremsagt fremsagt fra venstres side vil vi se frem til en udvalgsbehandling som

sige at vi overordnet synes at lovforslaget ser fornuftigt ud sådan som

i dansk folkeparti anser vi det for væsentligt at sikre vores informationssikkerhed mest muligt

på den anden side skal efterretningstjenesterne jo heller ikke bare

mellem danskerne vi radikale mener dog at vi har fundet en god balance hvorfor vi kan støtte forslaget der

retssikkerhed meget illustrativt kan jeg fortælle at jeg har fået en række henvendelser

vidtgående nok og ikke gav center for cybersikkerhed nok beføjelser og andre har så gået på at center for cybersikkerhed har fået

center for cybersikkerhed vil ikke i forbindelse med tilsynsvirksomheden kunne tilgå kommunikation til fra og mellem teleudbydernes kunder

i lovforslaget det gør den og det

få sagt her i debatten

det vil vi naturligvis gøre i radikale venstre både for at sikre at

fornødne beføjelser til at beskytte vores teleinfrastruktur men også for at retssikkerheden for kunder og selskaber er på plads med andre ord vil vi løbende følge balancen i dette forslag med disse ord skal jeg altså samlet set

er det meget vigtigt for vores overordnede sikkerhed

styr på hvordan hele teletrafikken kører

giver usikkerhedsmomenter

derfor mener vi at det er rigtigt at man i det her lovforslag

befolkningen skal kunne være tryg ved sikkerheden

beskyttelse af personlige oplysninger

at systemet hurtigt kan genetableres hvis der for

er et angreb af hackere eller nettet beskadiges i forbindelse med oversvømmelse eller stormvejr jeg vil derfor

godt rose ministeren og ministeriet det er sjældent jeg gør det

for at man i lovarbejdet har indarbejdet de bekymringer og kommentarer der er rejst af foreninger som eksempelvis it politisk forening så forslaget nu sikrer at tilsynsadgangen til teleselskabernes infrastruktur ikke

dette omfatter både selve indholdet af kommunikationen og metadata

meget at opgaverne og tilsynet helt grundlæggende ligger hos center for cybersikkerhed

sikringen af nets og informationssikkerhed burde være en civil opgave

meget imod at lægge løsningen af civile opgaver over til en militær myndighed

simpelt hen grundlæggende set med enhedslistens briller ikke nogen grund til

og rimeligt at det blev varetaget af en civil institution vi rejste allerede den her bekymring da vi behandlede loven om center for cybersikkerhed sidste år enhedslisten var som sådan enige i behovet for at oprette center for cybersikkerhed som beskyttelse mod hackerangreb

til de grundlæggende rettigheder vi som borgere har i et demokrati derfor er vi meget skeptiske over for centerets placering

fe er den myndighed i danmark som vi har allermindst

og som samtidig har de videste beføjelser til at undlade at overholde den basale lovgivning som andre myndigheder skal med centeret blev fes mulighed for at behandle oplysninger om danskerne styrket disse oplysninger bruges i fes øvrige arbejde og også i et vist omfang til udveksling med samarbejdspartnere i udlandet det mener vi udsætter danske borgeres personfølsomme data for risiko for misbrug når vi vil beskytte vores samfund og vores borgere mod cyberangreb skal det være et værn som ikke kompromitterer retssikkerheden

er vi enige i behovet for at styrke nets og informationssikkerheden og vi mener at meget af det indhold som er i l

og der er gjort meget for at imødekomme sikringen af borgernes oplysninger men vi synes samtidig at det er et kritisk problem at center for cybersikkerhed og dermed forsvarets efterretningstjeneste er blevet udpeget til at varetage dette arbejde derfor

desværre ikke støtte forslaget l to hundrede og

den bekymring som meget berettiget blev rejst af

it politisk forening vores vores

at undlade at stemme for selv om

være aktive i i de her debatter og til at arbejde for at vi selvfølgelig sikrer borgerne

men vi synes helt grundlæggende at det er problematisk og det forholder vi os selvfølgelig til også i den her

at man ikke vil deltage i

ville være ideelt at enhedslisten havde magt til det det har vi ikke derfor vælger vi så at sige

er en grundlæggende problematik at at

efterretningstjeneste og vi frygter at det fører til problemer med overvågning af danskerne udlevering af oplysninger til fremmede efterretningstjenester som en del af et samarbejde og derfor undlader vi at stemme imod

og selv om vi i lighed med enhedslisten stemte nej til at center for cybersikkerhed skulle ligge under fe må jeg sige at jeg var helt enig med herre holger k nielsen i den ordveksling der før var mellem ordførerne for sf og enhedslisten jo ingen sammenhæng imellem at være imod at det skulle placeres hvor det blev placeret og så være imod dette lovforslag derfor er vi som set også positive

omkostninger for erhvervslivet og vi er selvfølgelig også opmærksomme på at der er rejst nogle retssikkerhedsmæssige spørgsmål om at det kan være problematisk

virksomheder men umiddelbart synes vi at det ser godt ud vi har stillet nogle spørgsmål og er i dialog med forsvarsministeren og alt andet

lige tegner det til at vi kommer til at stemme for

nogle retssikkerhedsmæssige spørgsmål det følger af lovforslaget at center for cybersikkerhed kan få adgang til forretningslokaler uden retskendelse

informationssikkerheden det vil vi dykke ned i

udvalgsarbejdet og sikre os at det kan ske

i dialog med ministeren om det der er også rejst nogle spørgsmål om

det afklaret og det kan ske i forbindelse med udvalgsarbejdet så pegede venstre på at

være en god idé at få en evalueringsordning efter

som regeringen og andre af at vi har en tilpas sikkerhed og beskyttelse af vores kritiske infrastruktur vi skal bare være sikre på at vi arbejder med loven under armen at retssikkerheden er i orden at vi ikke foretager kontrolbesøg uden grund det vil vi spørge grundigt ind til og sikre os at omkostningsniveauet er på plads og vi ikke pålægger virksomhederne i branchen

sympati for de tanker der ligger til grund for forslaget og jeg ser meget frem til

jeg håber at vi med et stort og bredt flertal i folketinget vil kunne vedtage det her

digitaliseret samfund som det danske sikker og velfungerende telefoni og datakommunikation er altafgørende for mange aspekter af borgernes virksomhedernes og myndighedernes hverdag

jeg også glad for den gode og konstruktive dialog som center for cybersikkerhed har haft med teleudbyderne og deres brancheforeninger i forbindelse med udarbejdelse af det forslag til en net og informationssikkerhedslov som vi behandler i dag der er modtaget en række bemærkninger fra telebranchen som der i stort omfang er taget højde for i lovforslaget og det glæder mig at nødvendigheden af et højt informationssikkerhedsniveau anerkendes af branchen med lovforslaget overføres den eksisterende regulering af informationssikkerhed og beredskab på teleområdet til en ny selvstændig lov og samtidig skærpes kravene til teleudbydernes informationssikkerhed således at kravene i højere grad tager højde for samfundets afhængighed af telenettet og også afspejler det aktuelle

trusselsbilledet udvikler sig i disse år det er en udvikling hvor vi i stigende omfang ser cyberangreb og avanceret industrispionage rettet

det sker med respekt for retssikkerheden lovforslaget er sat til at træde i kraft den første december i år det skyldes primært to

for det første ønsker vi at give telebranchen tid til at indrette sig i forhold til den nye lov og for det andet er det rent praktisk sådan at lovens nærmere indhold skal udmøntes i en række bekendtgørelser der fastsætter de detaljerede tekniske regler vi vil inddrage branchen i den proces ligesom udkast til bekendtgørelse vil blive drøftet med de partier

spørgsmålet om hvad vi gør for at

være i stand til at bekæmpe terror både i danmark men også uden for danmark

det danske samfund i februar måned blev ramt af en dybt tragisk terroraktivitet og i det lys må man selvfølgelig også fra dansk side se på om der er ting der skal gøres anderledes om der er brug for flere redskaber og ikke mindst om der er ting der kræver øjeblikkelig handling derfor har venstre også fra starten

område og ikke mindst det forslag som regeringen

en styrkelse af fe i kampen mod terror så var det noget vi ville give vores opbakning til

også gerne i dag kvittere for de drøftelser der har været på bilateralt niveau mellem venstre og

at man skal have bedre mulighed for at overvåge blandt andet de såkaldte

til krigsområder i for eksempel syrien eller irak

til det danske samfund og dermed komme til at udgøre en risiko for os alle sammen og

for vores tryghed og vores frihed her i samfundet

derfor kan vi også konstatere at selv om vi har haft en længere diskussion

nogle af de nye redskaber som

skal have en dommergodkendelse inden de går skridtet videre i forhold til

bestemte personer men når det er sagt

er det også afgørende at vi har

at gøre deres arbejde uden at vi politisk viser

efterretningstjeneste gør hvad de kan og derfor har vi også lyttet til det som forsvarsministeren har bedt om nemlig blandt andet flere ressourcer til vores efterretningstjeneste når det er sagt

adressere nogle af de punkter som er blevet rejst i forbindelse med det lovforslag der nu har været i høring men omvendt må vi også sige at

politisk aftale med regeringen

der er grund til at kvittere for at vi på den måde

om hvad der fremadrettet skal gøres i forhold

venstre ser frem til udvalgsbehandlingen og vil lægge afgørende vægt på at vi

får styrket vores efterretningskapacitet

fe har de bedste redskaber og de bedste muligheder for at følge med i hvad der sker uden for danmarks grænser

dermed også er i stand til at hjælpe

understreger jo med al ønskelig tydelighed alvoren i dette og derfor lancerede statsministeren og regeringen da også tiltaget et stærkt værn mod terror

lovforslag vi nu behandler er et resultat af dette et stærkt værn mod terror

det er også rigtigt som det er blevet sagt at

folk der er hjemmehørende i danmark men som tager ud og kæmper i en eller anden sammenhæng

der gør at de i sig selv kan være en øget trussel mod danmark enten direkte eller ved at opildne andre til at udøve terror

og kæmper under den såkaldte islamisk stats

en lovgivning der gør at forsvarets efterretningstjeneste og vores efterretningstjenester i det hele taget har mulighed for

forsvarets efterretningstjeneste mulighed for at indhente oplysninger

i det her lovforslag er der jo en balance mellem hensynet til danmarks sikkerhed og hensynet til retssikkerheden og jeg synes man har fundet

kan jo ikke tror jeg være nogen stor uenighed om at det er vigtigt at vi har styr på også disse trusler det nytter ikke noget

bagefter diskuterer hvad vi skulle have gjort det er vigtigt at vi gør noget i tide

gør noget i tide socialdemokratiet

fremmest betydning i forbindelse med afsløring af de såkaldte hellige krigeres lyssky gerninger og det er klart at vi skal være så gode som muligt til at fange og stoppe de hellige krigeres attentatplaner

samtidig med at de må betegnes som radikaliserede derfor udgør de en stor del af vores aktuelle trusselsbillede og

efterretningstjeneste nu får bedre muligheder for at overvåge danske

i udlandet siden det oprindelige

lanceret har der i mine øjne været

om forslaget og også megen kritik den har vi taget til efterretning

og efterfølgende har vi markant øget retssikkerheden i dette forslag det glæder mig

mange aktører og mennesker som blandede sig i debatten de fortjener ros behovet for denne

målrettede indhentning af oplysninger om

samt kravet om retskendelser gør at vi i radikale venstre kan bakke

kommer ud i de miljøer og bliver påvirket til at blive terrorister men det er også nødvendigt med en

der givet nogle nye beføjelser til

og specielt i forhold til

er det jo nødvendigt at vi

så må sige

og spørger os selv om om det er

altid er risikoen

vores demokrati risikerer man jo at lave tiltag der reelt undergraver det selv samme demokrati

jo en balance man hele tiden må være opmærksom på og et dilemma

retssikkerheden om

det at man kunne overvåge danskere i udlandet uden dommerkendelser og så videre

og grundig debat om også

forligspartierne og med regeringen

det kan godt være at vi måske har lavet en fejl her og derfor retter vi ind i forhold til det det er det man har gjort her

vi havde diskussioner om andre muligheder der måtte overvejes

men men endte så med den form for dommerkendelse der skal

grundlag men som alligevel er en dommerkendelse og som giver fe mulighed for at gå ud i en undersøgende fase og følge nogle

kan være nogle problemstillinger der skal diskuteres det kan vi jo gøre

problemstilling vi har været meget optaget af vi mener generelt at vi skal have bedre kontrol med efterretningstjenesterne det er

af aktiviteterne i en efterretningstjeneste være hemmelige

komme frem til offentlighedens kendskab men så meget desto vigtigere er det at der er en effektiv

helt afgørende forudsætning for at man kan have en efterretningstjeneste som der kan være tillid til

til en massiv overvågning

hvordan det har krænket grundlæggende demokratiske rettigheder og lovgivningen det er vigtigt at vi tænker os om før vi lovgiver vi ønsker alle at handle mod terrorisme men vi er forpligtet til at handle

er mindre problematisk end det første udspil i det første udspil var det nemlig foreslået

fes overvågning kunne finde sted helt uden dommerkendelse jeg er glad for at der her er blevet rettet op

at der stadig er store problemer og grund til bekymring helt grundlæggende mener enhedslisten at det bør være op til pet

at overvåge danskere hvis der er begrundet mistanke om noget kriminelt eller en terrortrussel selv om vi gerne så en bedre kontrol og retssikkerhed i forhold til

der mere demokratisk kontrol

som er den mest lukkede efterretningstjeneste vi har i danmark

overvåge danskere jeg hæfter mig ved at der er en lang række høringssvar som udtrykker bekymring for retssikkerheden i det her lovforslag og det mener jeg vi bør tage seriøst it politisk forening rejser en yderst relevant bekymring i forhold til

fe vil være i stand til at lave overvågning uden en dommerkendelse med de løse formuleringer som bruges i forslaget ligeledes

bekymring over at der ikke er restriktioner for overvågningsmetoderne når først dommerkendelsen er givet fra advokatrådet bliver det fremført at det er problematisk at det

ikke er nødvendigt at angive en persons fulde navn og at det kan give uklarheder om hvilke personer der kan overvåges ligeledes finder de det problematisk at fe ikke er forpligtet til at oplyse den beskikkede advokat om hvordan oplysningerne er fremkommet altså hvilken

indhentningsmetode som er blevet benyttet til at fremskaffe oplysningerne også institut for menneskerettigheder tænketanken justitia

retspolitisk forening rejser en række relevante bekymringer det er vigtigt for os at vi

bekæmpe terrorisme så sætter demokratiet grænser for overvågning

selve demokratiets grundkerne at demokratiet sætter grænser fordi borgernes retssikkerhed skal sikres fra enhedslistens side mener vi at de bekymringer som er blevet rejst i høringssvarene bør tages seriøst og vi vil derfor i det videre

vi har de redskaber der gør at vi kan forsvare vores åbne vestlige frie samfund

at forsvarets efterretningstjeneste skal kunne overvåge danskere i udlandet men vi har også fra første færd sagt at vi skulle have en nærmere drøftelse af hvem og på hvilket grundlag og der skulle selvfølgelig være retskendelser for når det vestlige samfund er under angreb handler det om at holde fast i de vestlige værdier og rulle de vestlige værdier frem i stedet for at rulle dem tilbage

i begyndelsen kunne vi godt føle os lidt alene i spørgsmålet om retskendelser men jeg er utrolig glad for at det er lykkedes at få samlet vel alle partier i folketinget bag at der nu skal være retskendelser når vi skal overvåge danskere i udlandet jeg forstår det sådan at enhedslisten selvfølgelig også støtter denne del selv om man ikke støtter lovforslaget og derfor er det vel et samlet folketing dermed har vi fået en lov hvor den nødvendige kamp og det nødvendige forsvar og den nødvendige styrkelse af efterretningstjenesterne går hånd i hånd med demokrati og retssikkerhed og de vestlige værdier og dermed er vi utrolig positive over for det endelige forslag som det nu foreligger og som vi regner med

og i det hele taget i folketinget ser på hvad der kan gøres i det her lovforslag handler det om forsvaret og forsvarets efterretningstjeneste er der behov for en styrkelse er der mere vi kan gøre og det er så det der bliver udmøntet blandt andet en skærpet indsats over for det vi kalder

det der også kaldes syrienskrigere folk der tager ned og kæmper for islamisk stat denne modbydelige terrororganisation

men det kan også være andre lande og andre nationaliteter vi giver fe mulighed for som et nyt værktøj at foretage overvågning aflytning af herboende borgere der er i udlandet

retskendelse en dommerkendelse

afgørende vigtigt

forsvarets efterretningstjeneste ligesom vi selvfølgelig gør til politiet og politiets

altså det antal

soldater medarbejdere til rådighed der skal til for til enhver tid at modstå de angreb vi kan blive udsat for at vi til enhver tid har de ressourcer der skal til for at vores træningstilstand og uddannelsestilstand

der angriber os man kan til enhver tid henvende sig

så bidrager vi til at få løst de opgaver der er med det og vi synes at alle relevante værktøjer skal tages i brug

bekæmpe terror ikke mindst islamisk stat de skal nedkæmpes de skal udslettes frihed kan ikke gøres op på formler og har ingen bestemt pris

har været fuld opbakning til de forslag regeringen er kommet

fået styrket tilsynet det synes jeg er godt og det betyder at

at modgå de trusler som danmark står over for og det er vigtigt formålet med det her lovforslag er at styrke forsvarets efterretningstjenestes indsats mod terrortrusler for terrortruslen mod danmark er alvorlig og den ændrer løbende karakter danmark har i flere år været udsat for en alvorlig terrortrussel og med angrebene i københavn den fjortende og femtende februar fik vi på forfærdelig vis terroren helt ind på livet ligesom befolkningen i frankrig gjorde det i januar og som det desværre også er sket i en række andre lande disse terrorangreb har understreget og tydeliggjort truslen fra simple angreb med lettilgængelige våben herunder fra udrejste ekstremister og i øvrigt ekstremister der sympatiserer med internationale terrorgrupper

senere år har truslen fra især et stigende antal udrejste ekstremister fra vestlige lande de såkaldte

udgjort en voksende udfordring også for danmark konflikten i syrien og irak er i dag den væsentligste faktor i trusselsbilledet

grad isil der udøver terror med en hidtil uset brutalitet og omfang og som vi blandt andet med danske kampfly bidrager militært til at bekæmpe i irak det her lovforslag er vigtigt

på et tidligere tidspunkt end den gældende lovgivning giver mulighed for forsvarets efterretningstjeneste får med lovforslaget adgang til at indhente oplysninger om en i danmark hjemmehørende fysisk person når denne opholder sig i udlandet og der er bestemte grunde til at formode at den pågældende deltager i aktiviteter der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod danmark og danske interesser samtidig sikrer lovforslaget at der ved indgreb i meddelelseshemmeligheden skal indhentes retskendelse og at oplysninger der indhentes som følge af den nye bestemmelse er omfattet af den kontrol som tilsynet

efterretningstjenesterne allerede i dag udfører i forhold til fe tilsynet vil blive tilført de fornødne ressourcer til at varetage den nye opgave lovforslaget styrker fes muligheder for at kunne løse de vigtige opgaver med at forebygge og modvirke terrortrusler mod danmark og danske interesser og sikrer samtidig at det sker med respekt for retssikkerheden der er derfor tale om et forslag der gør at vi bedre kan

lad mig så blot afslutte mit indlæg med at slå fast at danmark naturligvis fortsat skal have et redningsberedskab som borgerne kan være trygge ved et redningsberedskab der kan håndtere daglige hændelser men også større hændelser som eksempelvis voldsomt vejr og jeg har tiltro til

jeg kan derfor på regeringens vegne sige at vi ikke støtter

derfor er det også vigtigt at sige at det beredskab vi skal have både når det gælder det kommunale og det statslige skal være et som jeg også netop har sagt der kan håndtere både daglige hændelser og større hændelser et beredskab som danskerne kan være trygge ved og jeg har fuld tillid til at det arbejde vi gør ude i kommunerne og også fra statslig side sammenlagt vil give et beredskab i fremtiden som netop opfylder det et beredskab skal kunne

i øjeblikket pågår der en lang række sammenlægninger er alt sammen noget som vi følger med stor interesse

sammenlægninger der ifølge venstres opfattelse gerne skulle give et bedre beredskab og også et beredskab som giver god mening det betyder selvfølgelig også at der bliver færre ledere færre køretøjer og måske også nogle

indrettet på en anderledes måde end vi kender det i dag det arbejde er ikke afsluttet endnu men forventes afsluttet her inden sommerferien det er den kommunale del så er der også lavet en aftale i forhold til den statslige del hvor man skal finde besparelser i løbet af de kommende år i forhold til det statslige niveau og dermed hos beredskabsstyrelsen og lad mig her sige følgende for venstre er det afgørende at vi har et stærkt nationalt beredskab

også gerne i dag udtrykke min store støtte og opbakning til beredskabsstyrelsen og de mange mennesker der er ansat i beredskabsstyrelsen og

en rigtig rigtig god indsats derfor skal vi selvfølgelig også tænke os meget grundigt om når de besparelser som venstre er en del af skal udmøntes og som forsvarsministeren netop har givet udtryk for regner han med at man er i stand til at tage fat på udmøntningen af den her besparelse efter sommerferien højst sandsynligt vil vi på det tidspunkt have haft et folketingsvalg og det betyder selvfølgelig også at det enten er den nuværende regering eller en anden regering som får ansvaret for at lave udmøntningen af det der er aftalt i den udmøntning lægger venstre afgørende vægt på at vi ikke skal kompromittere det danske beredskab at det skal være lige så robust som det er i dag og så må vi selvfølgelig tage højde for hvordan kommunerne på det tidspunkt har indrettet sig

til den her opgave med ydmyghed og noterer os også i dag og det vil jeg gerne kvittere for at enhedslisten lige umiddelbart før sommerferien begynder at interessere sig for det danske beredskab

enhedslisten kaster sig over en sag og på den måde

gerne vil diskutere det og det er vi selvfølgelig glade for og derfor er vi også helt overbeviste om at enhedslisten så også gerne vil være med til at sikre at vi får et stærkt

vi kunne se i forbindelse med terrorangrebet i københavn

at komme danskerne til hjælp ligesom vi har

at der er brug for et stærkt beredskab at komme danskerne til hjælp når der er oversvømmelser

det skaber jo stor bekymring rundtomkring nu her at der skal skæres massivt i beredskabet

kommer til at føre til ringere sikkerhed for danskerne ved fremtidige katastrofer

sagde meget klart i mit ordførerindlæg og jeg gør det gerne igen at det er afgørende for os at fremtidens statslige beredskab skal være lige så robust som det vi finder i dag for vi kan ikke gå på kompromis

det er også afgørende for os at beredskabsstyrelsen har de helt nødvendige forudsætninger for at være til stede herre nikolaj villumsen sagde faktisk noget rigtigt i et af spørgsmålene til

beredskabsstyrelsen gør en fremragende indsats rundtomkring i landet og derfor skal man

også tænke sig meget godt om i forhold til

den effektivisering som man politisk har besluttet men det afhænger jo også meget af hvordan de kommunale beredskaber kommer til at se ud hvordan de indretter sig og hvordan sammenhængen så bliver til det statslige niveau men jeg kan forhåbentlig berolige nikolaj villumsen med at venstre er meget optaget af det her spørgsmål og

på nogen måde vil svække det nationale

for de forhandlinger vi starter op på

på kommunalt niveau laver om på beredskabsstrukturen synes jeg på mange måder er meget fornuftigt men der noterer jeg mig selvfølgelig at enhedslisten går meget mere op i hvordan

strukturen er og hvordan og hvorledes beredskabet er kommunalt end at man måske ser på hvordan man indretter beredskabet på en bedre måde det var også derfor jeg nævnte at der kan

effektiviseringer på det kommunale beredskab som giver rigtig rigtig god mening og som også med til at styrke det

side ikke lave om på vi skal både nu og i fremtiden have et velfungerende og robust beredskab som borgerne kan være trygge ved strukturudvalget har imidlertid peget på at det på en række områder er muligt at effektivisere redningsberedskabet uden at det går ud over kvaliteten

som regeringen og redningsberedskabets område har indgået med venstre og dansk folkeparti har vi derfor fastlagt nogle overordnede rammer for den fremadrettede tilpasning af det statslige og det kommunale redningsberedskab et redningsberedskab som fortsat skal leve op til håndtering af daglige hændelser håndtering af sjældnere hændelser ulykker katastrofer og ekstremt vejr og håndtering af konsekvenser konsekvenser af både menneskeskabte og naturskabte katastrofer samt mulighed for at yde en international bistand vi støtter derfor ikke enhedslistens forslag i dag da vi allerede prioriterer at have et stærkt og velfungerende redningsberedskab jeg vil samtidig

at enhedslisten har glemt

at anvise finansiering men jeg vil gerne slutte

socialdemokraterne lægger vi vægt på at danmark fortsat skal have et redningsberedskab som borgerne kan være trygge ved som tager regionale hensyn og som kan løse internationale opgaver

kan se at beredskabet gør en stor indsats vi

gøre en indsats når der skal bekæmpes ebola igennem det internationale beredskab vi ser dem gøre en stor indsats når der er oversvømmelser og storme rundtomkring

vil kunne gøre den samme indsats når der gennemføres en fem og tyve pcts besparelse

er bekymringen rundtomkring er socialdemokraterne sikre på at der ikke vil være

de forskellige politiske partier på beredskabsområdet også flere gange gjort opmærksom på at det kan være nødvendigt at se på disse besparelser og deres udmøntning igen

og som forhåbentlig vil styrkes

kan ikke støtte dette beslutningsforslag fordi det er en komplet annullering af en aftale der også omfatter en hel række andre ting

alene om besparelser på det statslige beredskab

besparelser som blev aftalt mellem regeringen df og venstre sidste år

set om redningsberedskabet både det kommunale og det statslige det kommunale

i gang med på baggrund af strukturrapporten

i forhold til at have tyve

statsligt beredskab der passer ind i

struktur så vi får udnyttet ressourcerne bedst muligt

man kan sige at den eksisterende strukturanalyse er

som i virkeligheden skal række meget langt ud i fremtiden vi har set at angrebet på mødet i krudttønden og efterfølgende

det som svenskerne kalder samfundsbeskyttelse

vi er nødt til at have et beredskab der tænker meget tværfagligt og tværsektorielt forebyggende og derfor ikke alene interesserer sig for redning og derfor har vi i radikale venstre

interne drøftelser om hvordan vi kan indrette det fremtidige beredskab det ændrer ikke ved at vi har besluttet at spare i forhold til de eksisterende strukturanalyser men vi vil gerne være med til at

et mere omfattende analysearbejde som rækker længere ud i fremtiden i forhold til de udfordringer danmark som samfund står over for og i det lys se på indretningen af det fremtidige beredskab rigsrevisionen var

i foråret to tusind og fjorten

at se på det statslige beredskabs organisering med udarbejdelse af beredskabsplaner og øvelser og fandt at det ikke var godt nok og en præcisering af loven gør det tydeligt at beredskabsplanerne skal afleveres til beredskabsstyrelsen men det kan måske være en god idé at se på hvordan vi hidtil har løst koordineringen når vi ved at sektoransvarsprincippet må kombineres med et tværgående koordinerende princip

på baggrund af strukturanalysen men vi vil alligevel gerne fra radikale venstres side give tilsagn om at vi også er optaget af at give det samlede beredskab et eftersyn set i lyset af en samlet risiko og sårbarhedsanalyse som rækker meget længere

i fremtiden end den

aftalte besparelser går jo på hvordan vi kan få de to strukturer til at hænge bedre sammen

det kommunale og det statslige

og der er påpeget en række effektiviseringer som er mulige men for os er det også vigtigt at

et større og bredere

på den baggrund er der jo ikke nogen grund til at starte med at

de besparelser vi blev enige om men det er klart at

forhandles på et grundlag som ministeren

det

jo et kæmpe kæmpe problem hvis de ikke har gjort noget på forhånd

diskuterer hvordan

hvis der kommer store ulykker hvis der kommer terror

ned over os så det er et meget meget centralt område at prioritere og det har vi også

vi er ikke en del af vækstaftalen fra sidste år og

vi er derfor ikke forpligtet af de besparelser på det statslige beredskab

kan have ganske ganske negative konsekvenser hvis man laver

er nødt til at være være helt helt opmærksom

det går jo ikke at vi får et svækket beredskab ud af det her jeg har

at andre ordførere lægger stor vægt på at det her ikke må medføre at det samlede beredskab

det skal udmøntes og

vente på de forhandlinger og gå ind i de forhandlinger i stedet for at vi lige før valgkampen

og vi ønsker ikke at få et svækket beredskab ud af det vi vil godt se på de effektiviseringsmuligheder der måtte være og derfor vil vi også gå ind i de forhandlinger der kommer til efteråret om et

på området jeg tror det er vigtigt at der bliver brede forlig på et område som som beredskabsområdet

jo sjældent at de her førstebehandlinger ikke mindst sådan en fredag eftermiddag bringer noget nyt

et terrorangreb og vi havde brug for

det her forslag i dag

godt tænke mig at høre fra sf

til ikke at stemme for det nu hvor nu hvor sf er enig i at det er dybt problematisk hvis der bliver skåret så massivt

hvordan det skal udmøntes og jeg synes da det er langt vigtigere at man går ind og ser på det

et eller andet beslutningsforslag som vi står her og diskuterer en sen fredag eftermiddag som om det skulle være det helt afgørende for om der kan ske nogle ting det er det jo ikke

hvorfor ikke gøre det på beredskabsområdet hvorfor ikke sige vi har kunnet se at vi har brug for et

det her område nogle penge og lade være

at lave de massive besparelser som der desværre er blevet lagt op til fordi venstre dansk folkeparti og regeringen besluttede at gøre

den aftale som regeringen indgik med venstre og dansk folkeparti i sin tid om

lave disse besparelser det gjorde vi jo først og fremmest ud fra den tanke at når en regering som efter vores mening i øvrigt ikke fører en ansvarlig økonomisk politik

mener at der kan spares så må der virkelig kunne spares altså hvis denne regering mener det

være et potentiale det betyder selvfølgelig ikke at alt

er mejslet i granit der kan selvfølgelig godt opstå nye situationer alle er måske blevet mere opmærksomme på nogle ting efter de tragiske begivenheder med terrorangrebet i københavn og måske er der god grund til at se tingene i en sammenhæng både dette beredskab men også det helt almindelige politi og forsvarsarbejde en gang imellem kunne enhedslisten jo så stille sig selv spørgsmålet kan man organisere tingene bedre i stedet for bare at sige at svaret på et

som helst spørgsmål er at hælde flere penge i det kunne jo godt være at man kunne organisere tingene bedre og dermed få et bedre beredskab end man har i dag for de penge som det er planlagt at bruge ultimativt kan man jo også forestille sig at

antagelsen fra enhedslisten er korrekt

når man så har har gennemgået det dybere så kommer

prioriteringsspørgsmål der handler om at hvor skal man så

forslag til folketingsbeslutning om annullering af besparelserne på

mangler en grundlæggende

mere økonomisk ansvarlig tankegang

man gennemførte enhedslistens samfundsmodel

ville der godt nok ske nogle forandringer og være pengemangel i den offentlige sektor i løbet af ganske få år fordi man havde spist af reserverne og været efter alle de mennesker som leverer værdierne i det her samfund i forhold til forslaget kan vi ikke stemme for men vi går da ud fra

inviteret til forhandlinger ligesom alle andre

da gå konstruktivt ind i spørgsmålet

eventuelt skal bruges flere midler på det her i givet fald hvis der skal

det dyreste for så får vi i hvert fald en markant mindre offentlig sektor

set ikke at det er mit ansvar at skulle anvise hvor besparelserne

ikke med liberal alliances stemmer

har jo regeringens ord for at det her kan lade sig gøre på en ansvarlig måde den regering

kun sidder fordi herre nikolaj villumsen og hans parti ønsker det

meget store modvilje der er imod at lave offentlige effektiviseringer

de besparelser skal laves sådan at danskerne ikke bliver

tilfælde af oversvømmelser og storme i fremtiden

ikke for meget forlangt at liberal alliance

konsekvenser de besparelser som man er gået med til

tusind og tyve plan og så videre det er jo en sjælden forbrødring at enhedslisten fremsætter et beslutningsforslag her i salen som vi er enige i men her har vi altså en ligelydende opfattelse og det kan jo kun glæde en at der også på tværs af partierne kan skabes enighed en gang imellem

det statslige beredskab er man laver man der har vi i danmark seks centre fordelt rundtomkring i landet på de centre er der trænede uddannede eksperter der kan medvirke til at håndtere nødsituationer katastrofesituationer ulykkessituationer som storme oversvømmelser og sammenstyrtede bygninger og beslægtede opgaver

nu skal de altså så spare fem og tyve million og femten fem og halvfjerds

det mener vi er et fuldstændig forkert signal at sende vi er jo i en tid hvor vi

ved at der er klimaforandringer de fleste danskere vil nikke genkendende til allan bodil dagmar og egon som stormene er blevet kaldt og de ulykker de har medført det har været oversvømmelser beskadigede bygninger i alvorlig grad beredskabsstyrelsen og deres ansatte har været med til at forhindre begrænse betydelige skader ved at kunne rykke ud tidligt sådan at der ikke kom oversvømmelser i folks hjem i nogle sammenhænge at bygninger ikke styrtede helt sammen i andre sammenhænge og så videre

velfungerende rednings og katastrofeberedskab i danmark

de beredskabscentre vi har og det antal folk vi har til rådighed til at

når det har været nødvendigt og det har vi historisk evidens for at sige at

har været med passende mellemrum så der er ingen argumenter for at sige at der ikke længere er et behov vi mener

in mente kan pege på at der

foretages nogle stordriftsbesparelser vi mener der er behov for mindst seks centre i danmark

det klart at når man har deltidsansatte kan man ikke rykke ud lige så hurtigt

derfor har kommunerne kunnet trække på beredskabsstyrelsen der

har folk siddende i beredskab der kan træde til lynhurtigt har det materiel det grej der skal til for at være effektive straks nu og her når ulykken sker

så jeg synes det er helt afgørende og derfor vil jeg på vegne af det konservative folkeparti

enhedslisten her bringer frem om at rulle det tilbage det er vi helt enige i det har vi haft en selvstændig dagsorden om vi synes det er et lodret forkert forslag og når nu forhandlingerne som jeg kan høre der bliver lagt lidt op til

der er lagt op til besparelser på en hundrede og fem og tyve million

når vi ved at der er klimaforandringer flere oversvømmelser flere storme vildere vejr end vi nogen sinde har set så det er et galt tiltag man der har forhandlet sig frem til det skulle være ordene fra

den robusthed så svækker man de muligheder som beredskabet har for at fortsætte med at yde den samme indsats som

understreger desværre vigtigheden af et stærkt beredskab i danmark havde terroristen brugt sprængstof i stedet for skydevåben som vi tidligere har set det ved terrorangreb i london madrid og i

der have været brug for en massiv indsats fra brand og redningsfolk sådan en indsats svækkes af de planlagte besparelser i beredskabet det er dybt uansvarligt at skære på beredskabet i en tid hvor vi kan se at der er brug for det danmark har allerede et billigt beredskab jeg har aldrig hørt og heller ikke i debatten i dag nogen påpege at der skulle være overskydende fedt på det her område

vi brug for vores beredskab

det har vi hvis det forfærdelige skulle ske at vi bliver ramt af et terrorangreb men det har vi også som vi ser det gang på gang når vi skal tackle det voldsommere vejr som klimaforandringerne har forårsaget vi har set hvordan den ene storm efter den anden har ramt danmark beredskabet har i den sammenhæng ydet en flot indsats men man kan ikke lave den samme indsats når der skæres massivt

jeg ikke har hørt nogen som helst saglige argumenter for at skære ned hverken i debatten i dag og heller ikke ved de utallige samråd spørgsmål til ministeren og politiske diskussioner som vi har haft den her mangel

saglige forklaringer på hvordan man sikrer mod forringelser af beredskabet med de massive besparelser som man planlægger skaber bekymring det skaber ikke bare bekymring hos mig det skaber bekymring mange steder rundt omkring i danmark jeg mener det var forkert at skære i det kommunale beredskab

sparehensyn på et beredskab som i forvejen er presset

stedet for have til hensigt at styrke beredskabet det gør man ikke med besparelser

min bedste overbevisning spareiveren som har sejret over den beredskabsfaglige vurdering i de kommunale besparelser men desværre også i planlagte statslige besparelser

omkring fem og tyve procent af det samlede budget som forsvinder som forsvinder i en tid hvor vi gang på gang har brug for et stærkt redskab

er tragisk og jeg frygter det kan gå ud over danskerne når uheldet eller katastrofen er ude det risikerer at hæmme vores evne

gennem det internationale beredskab når der er brug for det rundt omkring i verden

der har det internationale beredskab været indsat

de allersvageste som risikerer at blive ramt

der kommer og rækker en hjælpende hånd når der er brug for det som risikerer at blive ramt jeg frygter at det kan ende med at blive meget dyrt for os beredskabet er vores fælles forsikring beredskabet er derfor også uansvarligt at skære på jeg må indrømme at jeg havde håbet at de mange problemer

desværre har været med storme og oversvømmelser for ikke at tale om det forfærdelige terrorangreb i københavn havde fået regeringen havde fået dansk folkeparti venstre og folketingets andre partier til at genoverveje fornuften

der skal skæres på det her område

at der ville være støtte til forslaget fra enhedslisten

annullere besparelserne

tilfældet der er ikke et flertal for at annullere forringelserne jeg må dog samtidig sige at jeg har noteret mig at flere partier har udtrykt bekymring

jeg håber

en beretning fra udvalget som adresserer den og klart slår fast at den findes og at den skal respekteres så vi undgår

på beredskabet som der ikke er belæg for at gøre og som vil stille danskerne dårligere

forsvar vi har i danmark en tradition for en åben debat om større forsvarspolitiske beslutninger og prioriteringer og i forhold til

det regeringens klare tilgang at der skal være størst mulig åbenhed om beslutningsgrundlaget eksempelvis vil jeg sikre de evalueringsmodeller og metoder der er anvendt inden for hvert evalueringsområde bliver offentliggjort der er samtidig en række saglige og fornuftige hensyn der gør at visse informationer ikke vil kunne offentliggøres det kan være oplysninger der er militært klassificeret og det kan være kommercielt

det handler ikke kun om hensyn til kampflyproducenterne men også om sikkerhedspolitiske hensyn til danmarks samarbejdsrelationer med de involverede lande endelig skal vi naturligvis varetage det offentliges økonomiske interesser ved ikke at offentliggøre oplysninger der kan svække danmarks kommende forhandlingsposition i forhold til den endelige kampflyanskaffelse således er det regeringens tilgang at den information fra beslutningsgrundlaget der kan offentliggøres vil blive offentliggjort

vil blive gjort tilgængelig for alle

på den baggrund er det min klare anbefaling at enhedslistens

de metoder der er blevet anvendt inden for hvert evalueringsområde så vil det blive offentliggjort så alle kan se hvad det er vi har taget bestik

jeg håber også enhedslisten

forstå at der kan været militært klassificerede oplysninger

fordi det vil gøre det meget vanskeligt at have en fortrolig og ordentlig proces med de lande og de

som vi gerne vil have en dialog

man

er selvfølgelig noget som de pågældende lande men jo også de pågældende fabrikanter er meget tilbageholdende med kommer ud i det åbne

som måtte have onde hensigter det kunne for eksempel være terrororganisationen isil har man sådan set ikke lyst til at give alle detaljer om hvad et nyt dansk kampfly har af muligheder

derfor vil vi lægge alt det frem vi kan men vi har også respekt for at der kan være ting blandt andet militært klassificerede

godt tænke mig at høre hvad er venstres bekymringer hvad vil helt konkret være problemet set med venstres øjne ved at lægge det her åbent frem for folketinget vi taler jo om et tocifret milliardbeløb som skal investeres

og vi desværre før set at der har været fejlindkøb i forsvaret

i detaljer har redegjort for at der kan være ting som er klassificeret og som ikke kan lægges frem men det kan

når man skal købe kampfly det siger sig selv så det er jo ikke sådan at man bare køber det

helt under radaren alle ved at der

offentlighed omkring det her men der kan være ting i forbindelse med købet der ikke kan komme offentlighed

skylder at sige i dag at hele beslutningsgrundlaget måske ikke kan fremlægges da der kan være ting i dele af det tilbud der er afgivet fra de forskellige flyproducenter og dermed de respektive lande

tilfreds med men jeg tror at herre nikolaj villumsen kan være helt tryg ved at det ikke vi kommer til at tage en beslutning uden at der kommer offentlig diskussion om

fra to tusind og ni er der opstillet en række opgaver som kampflyene skal løse i fremtiden nye kampfly forudses at skulle anvendes i det fulde spektrum af internationale og nationale indsatser i lighed med eksempelvis koalitionen mod isil og de air policing opgaver som danske kampfly har løst i de seneste måneder anskaffelsen af nye kampfly skal altså sikre at danmark fortsat

være med til at klare den type af opgaver opgaver hvor vi indgår i et operativt samarbejde

med andre allierede med andre ord kampfly der har fleksibilitet til forskellige opgaver her skal vi sikre et operationelt og et færdigudviklet fly og en investering der

pris og levering socialdemokraterne vil gerne være med til at give så meget som mulig information ud til offentligheden og samtidig

erkender vi også at der er et behov for fortrolighed om mange oplysninger som beslutningen vil bygge på og derfor kan vi ikke støtte enhedslistens forslag i dag

så meget som det overhovedet er muligt i forhold til den opgave

skullet operere efter i det her valg af flytype i øvrigt er der lavet masser af arbejde

og læse forsvarskommissionens beretning fra to tusind og otte at der er en lang lang beskrivelse af hvorfor

kampfly og hvad det er man i særlig grad skal lægge vægt på der kommer nye ting til det er klart

vi får rig lejlighed til at diskutere

efterretningstjenestens arbejde

det er der ligger til grund i enhver detalje fordi man selvfølgelig skal have åbenhed det giver ingen mening men det ville være logikken der skulle komme igennem hvis man fulgte logikken herfra jeg synes faktisk

forslagsstilleren sagde til forsvarsministeren at der ikke kom nogen svar eller begrundelser

forkert der blev sagt at der både var især militærfaglige men også kommercielle

forestiller enhedslisten sig virkelig det er jeg spændt på

og tale om hvordan et fly præcis

var meget ivrig med at fortælle om hvordan vores forsvar hang sammen

der bliver lagt op til med det forslag som enhedslisten stiller

de partier som om nogen har kæmpet for åbenhed i det her folketing jeg synes faktisk at man skader sagen om at ønske mere åbenhed om beslutninger i det her folketing man skader sagen om at åbne

hvor de fleste kan se at det ikke giver mening derfor bliver det nemmere for modstanderne af åbenhed

have mere åbenhed

for at sige det sådan så vi kan heller ikke støtte forslaget fra

i fare for at snurre rundt og bryde i brand som var den seneste rapport om favoritflyet joint strike

før man bruger tredive milliarder skattekroner jeg må sige at liberal alliances

vi taler om danmarkshistoriens største offentlige indkøb bør der ikke være bare en vis åbenhed om det beslutningsgrundlag og de kriterier man har tænkt sig at lægge til grund

til terrororganisationer og lande som truer

tid tage en debat med enhedslisten

end herre nikolaj villumsen men jeg har ikke mine holdninger fordi jeg går efter om en og halvtreds procent er enige eller uenige med mig jeg har dem fordi de er rigtige og fordi det vil skade danmarks forsvarsmæssige muligheder hvis man skulle følge enhedslistens politik

er for vigtig til at overlade til enhedslisten

fordi enhedslisten ikke

optaget af at vi sikrer at de hemmeligheder der måtte være bliver bevaret sikrer at dansk forsvar er så stærkt som muligt i forhold til lande og terrororganisationer der vil os det ondt enhedslisten tager for let på forsvaret for dansk frihed det må være det vi kan konkludere efter

holder sig jo konstant udenfor det jo ikke så underligt når man ser på hvilket politisk grundlag herre nikolaj villumsen og

venstresocialistisk man vil nedlægge hæren flyvevåbnet og søværnet

nedlægge politiet og så betragter jeg et beslutningsforslag som det her som som et almindeligt oppositionsforslag hvor man åbenbart ønsker så mange oplysninger som muligt ud til offentligheden

ved mest muligt om os så vi bliver nemmere at nedkæmpe

det det handler om jeg synes er forkvaklet dagsorden

en dagsordenen i dag fordi det er en konklusion enhedslisten ønsker ikke at bakke op om et stærk solidt dansk forsvar som til enhver tid kan forsvare og beskytte danmark og danmarks interesser man er mere interesseret i at

fokus med nogle meget mærkelige dagsordener hvoraf

nikolaj villumsen

som ligger over udskrivningen til

øresundsbro politik

ikke nogen hemmelighed at vi i enhedslisten langt hellere så at det her enorme beløb blev brugt på velfærd og grøn omstilling

handler om noget mere grundlæggende den handler nemlig om at sikre demokratisk åbenhed om det her enorme beløb på trods af

har der været stor tavshed stor lukkethed omkring indkøbet jeg tror faktisk at hvis man går ud og spørger befolkningen

slet ikke kender til kampflyindkøbet det synes jeg er ærgerligt det er en stor beslutning og det er vigtigt at vi tager store beslutninger i en åben og demokratisk debat vi skal for alt i verden sikre at befolkningen kan blive inddraget kan være med

at have indsigt i hvad der skal ske med op mod tredive milliarder skattekroner men det er ikke for sent vi har stadig muligheden for at få lagt noget mere åbenhed frem få lagt frem

indkøb så der er en mulighed vi har tidligere set de muligheder brugt på projekter som

har været sammenlignelige beløb af skattekroner

har været store offentligt tilgængelige rapporter det er vigtigt at planerne om at indkøbe nye kampfly involverer folketinget involverer befolkningen der skal selvfølgelig være en åben debat om en milliardinvestering som ikke udelukkende skal foregå bag lukkede døre i forsvarsforligskredsen

arbejder forsvarsministeriets nyt

med at færdiggøre beslutningsgrundlaget som indeholder evalueringer af de tre kampflykandidater

fra enhedslistens side mener vi der

være åbenhed om beslutningsgrundlaget at der bør være åbenhed om hvilke kriterier der bliver lagt vægt på når forsvarsforligskredsen skal vælge mellem de her tre kampfly jeg kan høre på forsvarsministeren i dag at man faktisk vil lægge beslutningsgrundlaget

kvittere for men jeg savner til gengæld at høre hvornår det vil ske det helt afgørende er selvfølgelig at det sker

er mulighed for at få indsigt før beslutningen hurtigt træffes sådan at vi sikrer at kriterierne

der kan være indsigt i det

så vil jeg sige at det er positivt med tilkendegivelserne om at man ønsker at beslutningsgrundlaget og kriterierne bliver lagt frem derfor undrer det mig selvfølgelig også at der ikke er et bredt flertal

som i dag bakker op om enhedslistens forslag

være positivt hvis vi kunne samles om den her åbenhed

men jeg håber at man vil lægge det frem i ordentlig tid så vi kan få en god og oplyst debat om det her meget meget

og det er et lovforslag som egentlig skulle have været en revision af den eksisterende lov om røgfri miljøer regeringen har så valgt at fremsætte et lovforslag hvor man i stedet for

udsætter den revision som skulle have været foretaget nu til i stedet at

finde sted i folketingsåret to tusind og femten til

det betyder så at det bliver en ny regering som vil skulle stå i spidsen for revisionen i parentes må vi så håbe at det bliver en bedre end den nuværende

regeringens argument argument for at udsætte revisionen er at man gerne vil udvide lovens anvendelsesområde til også

indbefatte e cigaretter sådan at brugen af e cigaretter i et vist omfang sidestilles med

når man så vælger at udsætte det er det fordi man siger fordi vi ikke er klar med hele reguleringen af e cigaret området ønsker vi også at udsætte den her del man kunne sige at de to ting nemlig direktivet eus tobaksvaredirektiv og lov om røgfri miljøer

særskilt men for venstres vedkommende kan vi også godt

leve med at vi udskyder

fra regeringens side i forhold til lovforslaget om

e cigaretter sådan set ikke er behov for at folketinget indfører flere eller nye forbud i

på den baggrund kan venstre og altså det konservative folkeparti støtte op om lovforslaget

en lov om røgfri miljøer en lov som vi vedtog tilbage i to tusind og seks med et meget bredt

arbejde forskellige steder uden eksempelvis at skulle udsættes for passiv rygning

besluttede på det tidspunkt at vi også ville lave en revidering af loven efter tre år det udskød vi en lillebitte smule men vi har revideret loven en gang og på helt samme måde

besluttede man på det tidspunkt at vi så skulle lave yderligere et eftersyn af loven

derfor vil jeg sige at det her giver rigtig god mening for både det radikale venstre og for socialdemokraterne og derfor støtter vi

til den tidligere rygelov som handlede om at beskytte andre end rygeren imod uønsket udsættelse af tobaksrøg derudover var vi meget betænkelige ved stramningerne

forskellige former for institutioner det kunne være på efterskoler hvor unge rygere med problemer nu kunne risikere at blive smidt ud af institutionerne det kunne være institutioner for psykisk syge hospitaler med videre der er ganske vist undtagelsesbestemmelser men hvordan er de blev brugt og hvordan har de virket det vil en evaluering kunne sige noget om regeringen anfører i lovforslaget at ministeriet finder at rygeloven fungerer godt her kunne vi i dansk folkeparti godt ønske en reel objektiv evaluering af effekten og ikke bare ministeriets subjektive oplevelse i lovforslaget kædes udsættelsen sammen med lovgivning om e cigaretter og derfor mener regeringen at revisionen af rygeloven skal udsættes i dansk folkeparti mener vi ikke at der

nogen hindring for at tage fat i evalueringen af hvordan rygeloven virker og i den sammenhæng vurdere

hvordan e cigaretter eventuelt skal omfattes af rygeloven helt uafhængigt af hvilke tekniske regler der skal komme på området for

cigaretter derfor ser vi ingen reel anledning til at udskyde evalueringen

og hele reguleringen omkring e cigaretter som sådan derfor kan vi godt støtte at man

lidt mere overblik over hvad tobaksvaredirektivet betyder for danmark og hvad det betyder for hvilken regulering vi skal

vi jo godt tænke os at loven blev revideret

der kunne komme nogle liberaliseringer forstået på den måde at for eksempel restauranter cafeer og værtshuse i stedet for forbud når de har over en vis størrelse bare skulle have et påbud om mærkning af om der

tale om et sted hvor man må ryge et sted hvor man ikke må ryge eller et sted hvor man må begge dele opdelt på en eller

jo stemme nej til at udsætte revideringen af loven og så ligesom

liberaliseret lovgivningen men så god er verden jo

og så må man vel ende med

sandheden er måske i virkeligheden den at man sagtens kunne forestille sig at der var en række medlemmer af folketinget som kunne finde på at stramme loven yderligere op og dermed gøre den værre

det måske i virkeligheden er det mest sandsynlige

fristet til at stille et ændringsforslag om at udskyde revisionen af loven til om to år tre år ti år eller tyve år

så burde vi i virkeligheden aldrig komme dertil og så kan vi leve med det minimum af tåbelighed som vi har i dag i stedet for den fremtidigt forventede men okay vi er jo et pragmatisk parti og derfor stemmer vi ja til at udsætte det et år vi håber at folketinget på det tidspunkt er sammensat på en måde så liberal alliance kan forhindre de værste tåbeligheder og måske ligefrem sørge for at der kommer nogle liberaliseringer og forbedringer så ja til

henvises